det medførte så at det blev obligatorisk

rejsegarantifonden efterfølgende er der så sket det at østre landsret har fortolket etableringsbegrebet snævert altså hvornår en

at ordningen så alene omfatter flyselskaber med fysisk

konsekvensen er at der så samlet set er langt færre rejseudbydere der er omfattet af reglerne om konkursdækning end det oprindeligt var

også langt færre forbrugere som kan få dækket deres udgifter i tilfælde af at

flyselskab går konkurs derfor

blevet besluttet at nedsætte et udvalg der skulle se på om man kunne ændre ordningen sådan

at den kom til at fungere efter den oprindelige hensigt nemlig en høj forbrugerbeskyttelse i tilfælde af flyselskabers konkurs og nu står vi så med et lovforslag som bygger på det udvalget er nået frem til og der er indtil flere repræsentanter i udvalget som synes

problemet ved det er blot at

de udvalgsmedlemmer som synes at forslaget er godt er repræsentanterne fra ministerierne

er dårligt er samtlige repræsentanter for

et lovforslag sammen som ingen af dem det her vedrører nemlig branchen på den ene side og forbrugerne på den anden side

imponerende det man konkret foreslår er at rejsegarantifonden skal udvides så den også gælder udenlandske flyselskaber men kun udenlandske flyselskaber der har mere end femogtyvetusind afrejsende passagerer årligt fra danske lufthavne og det er sådan set et betragteligt antal

man at rejsegarantifonden skal etablere en central hjemmeside som rejseudbydere så skal henvise til og hvorfra forbrugerne

konkursdækning og så henviser man til at reglerne om billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder

og reglerne om differentieret rejsegarantistillelse for

skal ophæves man skal ikke læse ret langt ned i høringssvarene før man

kan undre sig over selve processen

at forslaget vil medføre væsentlige administrationsbyrder både for rejseudbydere og for rejsegarantifonden reglerne for forbrugerne vil blive mere uigennemskuelige og den forbrugerbeskyttende effekt vil derfor være forsvindende lille desuden vil pålægget for udenlandske flyselskaber kunne betyde at de fravælger danske lufthavne og dertil kommer en lang række andre problematikker som man kan læse

i de fyldige bilag til

undrer vi os hvorfor foreslår regeringen skal tvinge en ændring af ordningen igennem når hverken rejsebranchen forbrugerorganisationerne eller selve rejsegarantifonden vil støtte op

trods alt dem som skal leve med reglerne og have gavn af dem venstre kan ikke støtte forslaget venstre opfordrer regeringen til at genoptage drøftelserne med parterne så vi kan få nogle brugbare og spiselige løsninger

det fremgår jo at rejsegarantifondens bestyrelse som jo også omfatter forbrugerrådet ligefrem har tilbudt at påtage sig opgaven med at finde en løsning som kan fungere mere hensigtsmæssigt for alle parter den fremstrakte hånd synes vi at regeringen bør tage imod

en ommer det må tilbage regeringen

synes regeringen er fuldstændig uacceptabelt for forbrugerne og derfor er formålet med dette lovforslag at forbrugerne skal tilbydes adgang til konkursdækning når de køber flybilletter baggrunden for forslaget er at østre landsret i to tusind og tolv fortolkede de nuværende regler sådan at kun flyselskaber med et fysisk salgskontor danmark var omfattet af ordningen

forbrugerbeskyttelse det betød at de flyselskaber der var omfattet af ordningen konkurrencemæssigt blev dårligere stillet

samtidig var det besværligt for forbrugerne

lovforslaget en række mindre ændringer blandt andet ophæves bestemmelsen vedrørende billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder og den differentierede garantistillelse for

lovforslaget er fremsat på baggrund af anbefalinger fra det udvalg der havde til formål at finde en løsning på problemet udvalget er delt i

anbefalinger men med dette lovforslag følger vi flertallets indstilling med lovforslaget balancerer vi hensynet til forbrugerne og virksomhederne

vi samtidig skaber en mere fair konkurrence og sikrer forbrugerne mod tab ved rejseselskabers konkurs afslutningsvis vil jeg slå fast at vi

er stolte over at kunne tilbyde danske forbrugere en bedre beskyttelse og dermed større tryghed også i forbindelse med flyrejser vi synes samtidig det er vigtigt at det sker på en måde så der stadig også er plads til at drive forretning i danmark derfor støtter socialdemokraterne

relevante persondata og rejsedata

kroner på sit kreditkort derefter

henvist til en ny hjemmeside nemlig rejsegarantifondens centrale konkursdækningsside

konkursdækningen dækker dernæst skal man anføre alle sine relevante persondata og rejsedata så skal man angive en bookingidentifikation så skal man indtaste sine

hvorefter man indbetaler tyve kroner på den her hjemmeside hånden på hjertet hvor mange tror ordføreren vil bruge tid på dette

det direkte når man bestiller sin billet men vi bliver nødt til at indse at der er mange danskere der også bestiller deres flybilletter

spørgsmålet er om vi kan forlange at udenlandske hjemmesider skal indeholde

at at man kan tegne den forsikring direkte samtidig med at man bestiller sin billet det vil jeg håbe at vi kan få

vi skal gøre det her så smidigt som overhovedet muligt det er jeg er jeg vældig indstillet på

ikke bliver så usikre når

går ind på de forskellige flyselskabers hjemmesider fordi der der kan optræde forskellige måder at gøre det på

fra danmark så vores ønske med det lovforslag her er at lave en styrkelse ikke at lave noget der er besværligt eller dumt eller ikke kan accepteres af nogen som helst men vi må også acceptere at der

kan være parter her der ikke helt bliver tilgodeset som de havde ønsket det

for det er altså vejen til fiasko når man fremsætter et lovforslag som ingen parter på rejseaktørmarkedet synes om hverken på forbrugersiden eller på

blandt andet hk har jo sæde i rejsegarantifonden rejsegarantifondens bestyrelse har jo faktisk tilbage i november jeg

at få måske seks måneders arbejdsro

hvad der kunne blive fælles forståelse for blandt alle rejseaktørparterne både dem på forbrugersiden og dem på virksomhedsejernes side det har der tilsyneladende ikke været lydhørhed over

sund fornuft at man gør alt hvad man kan for at finde en løsning som er holdbar også

er en ufuldstændig

vi alle sammen skal ind på nu noterede jeg mig jo at socialdemokraternes ordfører mente

at hun i hvert fald ville gå ind på den her side nummer to og så taste alle sine aktøroplysninger ind igen

der ville have gjort i virkelighedens verden jeg tror det er promiller hvis man måler det i sas

billetluge i hvert fald så jeg synes det er fantastisk flot at det er lykkedes at finde en fra fra folketinget som mener man vil gøre det

ikke længe siden jeg selv havde fornøjelsen af at købe fem billetter med ryanair til min kone og mine tre børn man taster mange oplysninger ind på ryanairs hjemmeside rigtig mange oplysninger pasnummer adresser og navne

og man skal huske at have mellemnavn hvis det står i passet og alle de her ting

på en ny hjemmeside og taste hele min families cpr data og alt muligt andet ind det bliver jo et registreringsvirvar som ikke er til gunst for forbrugerne men er til stor forvirring og gene

har det hvis de betaler deres billetter via kreditkort internationale kreditkort og der er

mange som er opmærksomme på at man faktisk kan

skattefradrag hvis man har et tab på over to tusind kroner i forbindelse med hjemrejse fra en rejse man har været på

allerede i dag så

i utryghedens navn vælger at købe

tillægsforsikring til noget de måske i

tilliden til de hjemmesider man opererer med

et meget meget kompliceret og forhastet lovforslag vi mener ikke det er rigtigt

det medfører store administrative byrder det medfører også signalforvirring

flyaktører måske store på verdensmarkedet men som har relativt få ruter ud af danmark måske en om ugen

de nu skal til at betale ekstra ekstraudgifter hvis de har over de her femogtyvetusind gæster på deres fly om året så

og vi kan ikke på nogen som helst måde

ind på hvordan kan det

er styret et andet sted fra og hvor man så skal koble på et andet system man ønsker selvfølgelig at gennemføre sin handel ét sted på én digital platform på én hjemmeside og det er det som det her lovforslag i hvert fald ikke i min optik har taget tilstrækkelig

rejsearrangørerne og andre sider så jeg synes jo at det taler for sig selv dialogen har simpelt hen manglet

og at man giver dem chancen for at komme med

hvad aktørerne på markedet selv ser som den bedste løsning

så bagefter skal over på en anden hjemmeside

set er problemets omfang og derfor er det selvfølgelig

er godt nok det er ikke til gunst for forbrugerne

set det vi støtter fra dansk folkepartis

gælder noget særligt for danske billetter det er jo et af problemerne i dets helhed

det har et udvalg haft to år til at diskutere sig frem til en løsning på de kunne ikke finde nogen løsning på det omvendt stod vi som regering med et problem der hed

et dansk selskab var man dækket men man var ikke dækket hvis det var et udenlandsk selskab

ikke vi kunne byde de danske kunder så ja når man

lovforslaget vups

og for hvor meget de gerne ville finde en løsning på det her det er jo sagen i dens enkelhed

hullerne med deres løsninger og det tror jeg at herre hans kristian skibby og herre jan e jørgensen

juni måned hvor vi havde et møde om det her

både venstre og andre partier der var til stede enten sov man i timen eller også sad man og nikkede til det for jeg var til det samme møde det er jo interessant nok at man

det er en god løsning så jeg må sige at hvis vi mener at vi vil have en særlig dansk løsning så gælder det jo om at finde balancen ved at vi dækker flyselskaber som sælger rejser ud af danmark vi har sat en minimumsgrænse på femogtyvetusind

mange selskaber har ikke rigtig lyst til at reklamere med konkursdækning

har købt en dækning hvert år

hvor mange rejser vi har nu beder vi i det her lovforslag om at det skal stå helt klart

og det ligger på samme måde på alle de andre hjemmesider eller i hvert fald tydeligt tilgængeligt

så er det selvfølgelig en lille smule irriterende at man skal

op igen og taste nummeret ind en gang til men sådan er det og gad vide om ikke der kommer nogle der kan lave en smart løsning på det også

noget som vi forventer at mange kommer til at bruge så alt i alt må jeg sige at

situation hvor aktørerne i kunnet blive enige overhovedet

på en løsning på en uholdbar situation

det er mit håb at det her kan betyde at vi i den her lovproces kan komme frem til noget som bringer de

selvfølgelig klar til at diskutere både med folketingets partier og med branchen igen igen

hundeforsikring og alt muligt det kan man godt finde ud af privat

når det handler om forsikring mod at ens rejseselskab går konkurs selv om tilbuddene findes

simpelt hen ikke have at man ikke har en statslig ordning her

det meget dyrt at forsikre mod konkurs i det selskab når man rubricerer det hele bliver det én stor mellemvare og så risikerer man i øvrigt at de uansvarlige nasser på de ansvarlige og det gør det hele dyrere så det er ikke billigere det er at man får nogle til at betale for nogle

tegnet individuelle forsikringer nu kommer der

det her så siger ordføreren jamen altså det har været til stor debat igennem to år hos de forskellige aktører det er fuldstændig korrekt men så vil

de seks måneder til at komme med forslag så

sidde måske tre år

lov som viser sig ikke at være hensigtsmæssig ikke at du ikke at være korrekt og så skal vi til at ændre på den igen om et år

at give aftaleparterne den her ekstra

det godt være der er gået for lang tid forud i processen

jeg sådan set ikke afvise det har ordføreren

ikke kan støtte den her timeout på seks måneder det sker

den anden side sagde lad os bygge en fond op som vil komme op på et sted mellem

og en milliard kroner så er man rigtig langt fra hinanden

jeg står ikke i dag og afviser at

i løbet af den her lovbehandling jeg siger bare at for mig at se skal der findes en løsning det er regeringens ansvar derfor lægger vi selvfølgelig den løsning på bordet som parterne ikke har

da

det jeg bare forstår regeringen har gjort er at man har valgt

fjerde løsning man har valgt noget som ingen overhovedet bortset fra ministeriets egne repræsentanter kan se det fornuftige i er det den måde man fremkommer med kompromiser på

ikke har været omfattet af rejsegarantifondens sikkerhed for individuelle kunder som det jo ellers var tanken bag loven fra to tusind og ti det forsøges der nu rettet op på ved at også udenlandske selskaber med mere end femogtyvetusind årligt rejsende bliver omfattet forslaget betyder jo også en fjernelse af den ulige konkurrence som reelt blev etableret

vi kan konstatere at konkursdækningen fungerer meget forskelligt i dag hvorfor loven foreskriver en fælles model for køb af konkurssikring som alle selskaber skal henvise til

hjemmeside ordningen for to tusind og ti omfattede som bekendt også billeje men ordningen har jo ikke konkret haft nogen betydning og foreslås derfor afskaffet jeg synes måske at vi også skulle bemærke at pakkerejseområdet

reguleret af et eu direktiv og derfor ikke er omfattet af den her lovændring

der i øvrigt er under revision i eu

at vi skal bide mærke i at ændringerne sidst på området i to tusind og ti var et forsøg på at gøre det bedre for forbrugerne forslaget som vi behandler i dag

ændringer er vel strengt taget udtryk for en erkendelse af at det ikke var helt godt nok høringssvarene fra for eksempel forbrugerrådet med flere antyder og det er for at sige det på pænt nordjysk at der er et potentiale for at gøre det bedre i sf vil vi derfor gå positivt ind i det videre arbejde i udvalget med henblik på at sikre en endnu bedre forbrugerbeskyttelse på selve området

i det lys at vi synes det er nødvendigt at arbejde videre skulle det vise sig undervejs at ministeren

og vi synes ikke at lovforslaget lever op til intentionerne i vores eget beslutningsforslag

at branchen bestemt ikke har levet op til de forventninger man

branchen jeg vil endda sige at branchen

fordi man jo altså ikke har kunnet og det er fuldstændig rigtigt som det er sagt

blive enige om noget som helst men derfor behøver

jo ikke at fremsætte et lovforslag som ligger langt fra formålet i hvert fald det formål vi havde med

fordi formålet var jo bedre forbrugerbeskyttelse ved konkurser i rejsebranchen og især

hævde at lovforslaget her

besværligt i dag og derfor er det jo også fra flyselskabernes side noget selvforskyldt at man står som man gør

er også tydeligt nok at flyselskaberne jo helst vil være fri for den her ordning men derfra og så til

synes vi ikke er fornuftigt enhedslistens oprindelige beslutningsforslag handlede jo om

per billet for rejser ud af danske lufthavne forslaget var begrundet i at den eksisterende ordning ikke fungerede og det er jo også det der har givet anledning til

arbejdsudvalget ordningen fungerede ikke

meget for at få den til at fungere snarere tværtimod ordningen fungerede ikke

jo ikke mindst afsløret og med dommen i østre landsret helt tilbage fra juli

som ganske vist udbyder flyrejser ud af danmark men som jo altså ikke er etableret

vanskeligt at lave nationale særregler inden for et område der i så høj grad fungerer internationalt som flytrafikken jo gør

den opfattelse at nogle skal være de første og vi har hele tiden ikke

forstå også når vi snakker med branchen hvorfor man ikke kan bruge det som et salgsargument at

konkurssikring

da bruge til at tiltrække udenlandske rejsende til danske lufthavne

danske flyselskaber men det har branchen en

der foreligger ganske rigtigt som det er nævnt en henvendelse fra rejsegarantifonden fra den tredje november hvor man advarer kraftigt imod det fremsatte lovforslag og tilbyder

så at sige at genoptage udvalgsarbejdet

tvivl om at det fremsatte lovforslag fungerer som pisk eller trussel hvad man nu vil kalde det

vi synes trods alt at ministeren skal tage imod den fremstrakte hånd sådan kan man jo også

alle omstændigheder er enhedslisten først og fremmest interesseret i en øget forbrugerbeskyttelse og vi mener ikke at l syv og tres her som vi behandler nu opfylder det formål så vi

vores indstilling ministeren må overbevise os om at han kan vride armen om

ordningen vurderes som et hele at være en administrativ lettelse og så skulle man jo være glad når man så læser

tale om et uigennemtænkt uforståeligt og uanvendeligt

som vil bidrage til unødigt bureaukrati og betydelige omkostningsforøgelser

så kan man jo altid stå og vurdere

at gennemføre en lov som ikke har

sige bare nogenlunde opbakning i branchen men jeg må også stadig væk sige at for enhedslisten er det afgørende at der sker en forbedring

er ikke overbevist om at fordelene ved en statslig ordning er større end de skadesvirkninger som ordningen medfører flyselskaber er ikke ensartede virksomheder nogle er veldrevne andre er drevet dårligt

nogle har lav risiko og høj egenkapital andre har høj risiko og store lån med den nuværende ordning betaler dygtige selskaber for de mindre dygtige selskabers risici fejltagelser og konkurser ordningen skaber derfor de perfekte forhold for det problem som man på engelsk har kaldt moral hazard alle dygtige flyselskaber taber på ordningen og alle dårlige flyselskaber vinder

flyselskaberne kan kun hente kapital et sted hos forbrugerne når konkurser skal dækkes rammes forbrugerne derfor af højere priser liberal alliance noterer sig også at et mindretal i det udvalg som arbejdede forud for lovforslaget ønskede ordningen helt afskaffet det er nemlig langtfra givet at staten er bedst til at løse behovet for konkursdækning allerede i dag findes flere private alternativer eksempelvis dækkes forbrugere af en garantiordning hvis rejser købes med visse betalingskort for eksempel et mastercard eller

det konkrete lovforslag vi behandler i dag løser ikke nogen af de nævnte problemer tværtimod søger forslaget at indlemme flere selskaber og forbrugere i ordningen

rejsearrangører så bør der også være en fornuftig rimelig fordeling af omkostningerne når man

også i forhold til forslaget her for hjemmesidens vedkommende

selvfølgelig være et enkelt system for forbrugerne der synes jeg jo at det er tankevækkende at når man har nedsat et udvalg fra regeringens side på så kompleks et område som det her det er rigtigt som den radikale ordfører

så er det interessant at regeringen overhovedet ikke lytter til branchen og aktørerne man lytter overhovedet ikke til branchen og til aktørerne man vælger jo en løsning som alle aktører er imod

hvad der bliver sagt man får ikke med det her system et mere enkelt system man får heller ikke en mere rimelig

vi fra konservativ side mener at der er brug for lovgivning på det område

for alle rejsende men vigtigst af

og så skal der være en lige konkurrence mellem rejsearrangører og rejseselskaber

også flyselskaber er gået nedenom og hjem

en lang række mennesker ufrivilligt er blevet efterladt

de episoder

har der været masser af politisk velvilje

der gøres noget fordi vi selvfølgelig ikke kan have en sådan situation

og derfor har man jo haft en rejsegarantifond som har virket fint for så vidt

af pakkerejser nu er der bare sket en ændring i forbrugsmønsteret sådan at folk nogenlunde selv sammensætter deres flybilletter og

et års tid og de kom så frem til følgende resultat

blive enige på den ene side

flyselskaberne

det må folk selv klare

det ene synspunkt og det er det som flyselskaberne står for

vil gøre derfor

man så rent faktisk sørger for

bliver dækket ind

at lave en obligatorisk ordning en obligatorisk ordning hvor alle indbetalte og som jo så kom til at dække en garantistillelse på op mod en

siddet og talt med hinanden i lang tid og drøftet

til nogen som helst form for enighed og hvad gør man så

som erhvervs og vækstminister indkalder de ansvarlige partier i folketinget og orienterer om at det

den attende juni klokken elleve tredive holdt jeg et

enige om var

det var trods alt bedre end ikke at have noget som helst

juni klokken elleve tredive til tolv nul nul holdt møde ovre hos mig

konstatere at man fra

at de trods tidligere stridigheder

at de vil lægge de stridigheder på hylden og det er glimrende

høre lidt mere om hvad det egentlig er de har at sige og ingen vil være mere lykkelig end jeg hvis det er at de kommer frem til forslag hvor de siger

blevet enige vi har fundet på en helt ny og bedre model og alt er

meget bedre men det er ikke sådan at

for forbrugerne end det der er

tilstanden i øjeblikket

så har der været mange bemærkninger om hvor besværlige man mener tingene bliver

hvordan man nu engang kommer til at indrette tingene

ikke opfundet endnu og mon ikke man kan gøre det rimelig enkelt og nemt

af hensyn til den debat der har været om at man også går

og køber mange af de produkter

som har været det bedst tænkelige

af teknisk art blev også fremlagt på mødet

så derfor

jeg håber meget at de kan nå frem

forslag som de kan fremsætte i enighed og som kan opfylde formålet med hvorfor vi er samlet her i dag nemlig at beskytte forbrugerne bedst muligt

meget meget gerne en chance

vil jeg gerne erindre alle folketingets partier om

hvor ulykkelige passagerer turister danskere rundtomkring i verden er strandet på alle mulige mystiske rejsemål og ikke

fleste stiller sig op og siger at nu skal der gøres noget og det må den ansvarlige regering finde på så det har været udgangspunktet

dansk cyklist forbund forbrugerrådet tænk dansk luftfart dansk industri rejsearrangører i danmark og danmarks rejsebureau forening og det man skriver er bla lovforslaget afspejler på ingen måde det udvalgsarbejde der pågik i anden halvår af to tusind og tretten og første halvår af to tusind og fjorten hvilket er særdeles utilfredsstillende den model lovforslaget afspejler har ikke været drøftet i udvalget men blev præsenteret for udvalget af regeringens repræsentanter på et tidspunkt

udvalgsarbejdet for længst skulle have været afsluttet men hvor der igennem flere måneder ikke havde været afholdt møder

at sige at det hele skyldes branchen der ikke kunne nå til enighed kan ministeren bekræfte at det er det forhandlingsforløb der har været i

i nogle af de ulykker er meget større

meget større ulykke hvis man kører galt med en bil der er tohundrede og

kroner værd så tegner folk en forsikring for den bil det

det gør de helt af sig selv der er ingen lovgivning om at de skal

også kunne have tiltro til at folk kan gøre

set bare det vi siger folk må selv tegne den forsikring de ønsker

for muligheden for at man kan få lov til

at konkurssikre sig man kan lade være hvis man ikke ønsker det

vil bare give muligheden til nogle flere end

lang række der ikke er omfattet af det som følge af at rejsemønstrene og den måde vi handler på på nettet har ændret sig

det der er baggrunden for det så

set bare gerne tilbyde et marked til de gode mennesker sådan at

til at betale for uagtet at

der bor på fjerde sal nok ikke bliver oversvømmet lige med det første

har folketinget jeg tror endda også med liberal

at få samfundet til

de virkelig står i hver sin grøft

om det er en forbedring men det er stadig væk en frivillig ordning hvor man skal ligge og klikke sig ind på nogle hjemmesider og finde frem til det og have oplysningerne op en gang til hvorfor ikke vælge side gøre ordningen obligatorisk og tvinge flyselskaberne til at have den stående helt fremme på deres egen hjemmeside så konkursdækningen kan bestilles samtidig med at man bestiller sin billet det ville være reel forbrugerbeskyttelser

forbrugerrådet tænk og nogle andre foreslog er jo en ordning hvor vi sådan obligatorisk a la noget stormflodslignende skal betale en femmer

opbygges en ret stor garantifond

har gjort at vi ikke lige synes det er

fundet den rigtige vej med den her model

drøfter gerne videre med ham om hvordan vi får

at øge forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med finansiel rådgivning og dernæst at styrke de ledelsesmæssige kompetencer

de finansielle virksomheder endvidere er målet at øge åbenheden gennemsigtigheden i og med finanstilsynets arbejde og ikke mindst at gennemføre en række ændringer

i lov om betalingstjenester og elektroniske penge

sikre at kunder der får finansiel rådgivning

får en bedre beskyttelse vi har lært rigtig meget af den finansielle krise og det at der skal være åbenhed og reel ansvarsplacering er jo en af de ting vi har lært af finanskrisen det er vigtigt at alle parter både kunder og de finansielle institutter er fuldstændig klar over hvilke aftaler der indgås og ikke mindst konsekvenserne og forpligtelserne er af disse

det synes vi er fornuftigt og derfor er det også rigtigt at der

fastsættes erstatningsansvar ved behandlinger i strid med bestemmelserne om god skik derved sikres kunder

finansielle produkter bedre mod tab som følger af at finansielle virksomheder bevidst har optrådt uagtsomt derved reducerer vi også incitamentet

på en sådan adfærd et andet element i forslaget

er præcisering og udvidelse af bestemmelserne om kaution for erhvervsforhold så de gælder for lån ydet af realkreditinstitutter og på tredjemands pant uden for erhverv det er vi også positive over for så er der

yderligere elementet om krav til præcisering af hvad ledelsesmedlemmer i finansielle bestyrelser og ledelser skal

krav til bestyrelsens kollektive viden kompetencer og erfaring og den slags det er en udløber af crd iv direktivet og på den måde er det jo for så vidt pligtstof

man kunne jo sige at det er det pågældende pengeinstituts generalforsamling der har ansvaret for hvem man vælger ind og at man derfor har et ansvar for at sætte sig ind i hvad de pågældende personer repræsenterer inden man vælger dem men vi erkender at der med den kompleksitet der er i den finansielle sektor og det ansvar som den sektor har

kan være behov for at sikre sig at der er nogle kompetencer som er

at få lavet et notat og oversende det til udvalget

et notat om hvorvidt den danske implementering på det her område er hårdere eller svagere end der er lagt op til i direktivet

end man gør i

sig kan være enige om vigtigt at vi sikrer os at der så lige vilkår som overhovedet muligt på tværs af landegrænserne

åbenheden om finanstilsynet

virksomheder under tilsyn vi skal bare fastholde proportionerne i det her vi har set eksempler på at finanstilsynet har offentliggjort forhold på deres hjemmeside om mindre institutter som har overtrådt nogle regler som man må sige er i petitesse og bagatelklassen men som kan have store konsekvenser for det pågældende instituts omdømme

der må vi nok sige at vi skal sørge for at der er rimelighed

elektroniske penge det kan være fornuftigt

at reducere bureaukratiet på det område helt klart men vi er ikke helt enige i at de ændringer der foreslås i forslagets § tre stykke to udelukkende er af teknisk karakter der er nogle høringsparter der er bekymrede det det er en bekymring vi skal have udboret og som vi skal have belyst i udvalgsarbejdet og det vil vi tillade os

vende tilbage til så må vi nok også sige at den finansielle sektor har været udsat for

meget detailregulering i de senere år

har brug for ro for at kunne kapere tingene og koncentrere sig om sin virksomhed

regulere lidt mindre fremover når det her er klaret med med de ord vil jeg gerne tilsige forslaget vores velvillige behandling i udvalget og vi vil være konstruktive

det retslige efterspil er stadig i fuld gang derfor er det vigtigt at vi tilpasser loven så den finansielle sektor forhåbentlig kan agere mere ansvarligt fremover socialdemokraterne vil skabe gode rammer for erhvervslivet så vækst og arbejdspladser kan komme de danske lønmodtagere og det danske samfund til gode det er vigtigt at skabe de rigtige rammer for erhvervslivet derfor er jeg glad for dette forslag jeg vil ikke gå ind i alle lovforslagets detaljer da det er ganske omfattende men jeg vil gerne fremhæve de centrale elementer i lovforslaget vi skal sikre en bedre beskyttelse af de forbrugere der får finansiel rådgivning det gør vi blandt andet

princippet om at hvis virksomheden har handlet i strid med god skik reglerne

optræder mere ansvarligt over for kunderne og optræder langt mere ansvarligt ved den vigtige samfundsopgave som de varetager socialdemokraterne arbejder målrettet på at skabe en bedre og mere effektiv erhvervslovgivning og det sikrer vi med dette lovforslag socialdemokraterne kan derfor støtte

lovgivning som så er med til alt i alt at gøre tilliden og forbrugersikkerheden bedre

til den rådgivning som man vil få i forbindelse med

lang række andre tilfælde eksempelvis i forbindelse med det her omtalte grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor

fordi man deltager i et såkaldt grundkursus

tumle med en meget professionel

der skal mere til blandt andet en omfattende omfattende erfaring og også branchekendskab til det som man er i bestyrelsen for

grundkursus er udmærket men det er ikke noget der i sig selv flytter det helt store

pådrage sig et direkte erstatningsansvar set i forhold til

folk som har har været involveret i det her

række virksomheder pengeinstitutter eller

det synes vi også i dansk folkeparti er meget positivt i det hele taget

en lov som indeholder mange forskellige små elementer nogle er selvfølgelig mere oplysende end andre men vi mener i dansk folkeparti at det samlet set er med til at forbedre forbrugersikkerheden ikke mindst over for kunderne i de finansielle virksomheder vi kan også støtte forslaget men jeg synes også det er vigtigt

vi er med kapitalkravsdirektivet altså crd iv som

om vi med det her lovforslag går længere end andre nabolande andre eu lande som er under det samme

det notat som venstre har udtrykt ønske om

den side af det og det vil selvfølgelig fremgå af det udvalgsarbejde som der måtte komme i forbindelse

stiller vi krav om et grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i banker

og forsikringsselskaber med forslaget skaber vi også mere åbenhed om finanstilsynets arbejde og det synes vi er den rigtige vej at gå sidst men ikke mindst

med til at sikre forbrugerne bedre i forbindelse med betalingstjenester og elektroniske penge hvilket vi også synes er

behovet for ændringerne jo desværre er dokumenteret

det er en del af de vilkår som vi står med de ændringer

lægges op til her betyder jo blandt

ændringer i den finansielle lovgivning som opfølgning på erstatningsudvalgets anbefalinger

anbefalingerne anbefalingen

handlinger der er i strid med bestemmelserne om god skik for erstatningsansvar i overensstemmelse

flot og godt der er øget forbrugerbeskyttelse i forbindelse med kaution så den udvides til tredjemands pant og for lån ydet af realkreditinstitutter

flot og fint der indføres grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder for at styrke bestyrelsernes kompetence behovet er jo desværre også her dokumenteret der indføres større åbenhed i forbindelse med finanstilsynets rapporter

at mindske risikoen for tab af betalingstjenester

fint og i orden som det klart fremgår

meget positiv vi arbejder gerne videre med det og vi vil gerne have at man fastholder det fokus der er på styrkelsen af

situation hvor reguleringen af finansielle virksomheder bliver for omfangsrig og uigennemskuelig uigennemskuelig regulering kan være værre end ingen regulering når regler og lovgivning bliver for omfattende øges incitamentet til at komme udenom og finde huller i lovgivningen resultatet kan være en værre situation end før man regulerede i forhold til lovforslagets del om at styrke forbrugerbeskyttelsesreglerne er vi generelt positive det gælder både hvad angår ændringerne i forbindelse med erstatningsansvar og kautionsaftaler der synes også at være gode argumenter for at arbejde med større gennemsigtighed i forbindelse med de virksomheder som finanstilsynet holder tilsyn med hvad angår de strammere krav til ledelsen i finansielle virksomheder kan der være fornuft i at når skatteyderne påtager sig en særlig risiko på vegne af en bestemt branche eller når branchens medlemmer af

og skatteyderne i yderste konsekvens kan hæfte for tab kan staten også

stille særlige krav som ikke ville være acceptable i andre brancher lovforslaget synes dog i den henseende at gå for vidt når virksomheder eksempelvis pålægges at udforme en mangfoldighedspolitik liberal alliance er også skeptiske over for de foreslåede ændringer vedrørende betalingstjenester og elektroniske penge her udvides brugen af egentlig prisregulering idet man ønsker at undgå såkaldte urimelige priser og avancer prisregulering er altid et farligt instrument at tage i anvendelse og derfor er det meget problematisk at lovforslaget ønsker at det

alt i alt er lovforslaget en stor mundfuld af elementer inden for meget forskellige og tekniske områder vi vil se frem til at følge behandlingen af lovforslaget hvor vi er skeptiske over for flere elementer

forslaget og også at vi får

bestyrelserne i de finansielle virksomheder så hovedtrækkene hvis man kigger på

er ganske fornuftige så er der nogle områder som

folkeparti positive over for forslaget og forventer at ville stemme

at vi får offentliggjort finanstilsynets inspektionsrapporter

vi også får lavet nogle hensigtsmæssige ændringer i betalingstjenester i og omkring elektroniske penge

når man laver et så omfattende lovforslag også

spurgt ind til hvor direktivnært og andet vi implementerer tingene og alle de ting vil vi selvfølgelig svare på og arbejde med i forbindelse med udvalgsarbejdet

frem til at kunne have en fornuftig dialog

medmindre erhvervs og vækstministeren vil overtage

at jeg er nødt til her at afbryde mødet mødet genoptages klokken elleve

også derfor mange mennesker ud over landet

stor del af deres tid ved siden af deres arbejde på at varetage politisk arbejde i kommuner og regioner den mulighed skal vi støtte op om både herhjemme og i landene omkring os for at vi kan leve op til ideen bag repræsentativt demokrati skal vi sikre at alle har mulighed for at stille op til valg men vi skal også sikre at alle der bliver valgt har mulighed for at varetage det politiske hverv der følger med arbejdet som folkevalgt lige meget om det er på kommunalt regionalt eller

kan til tider finde sted oven i ens andet arbejde derfor har vi i danmark ret til fravær fra vores arbejde på grund af det politiske hverv som man er folkevalgt til i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd sådan skal det også være hvis man er folkevalgt i sverige eller i tyskland men arbejder i danmark det sikrer en del af dette lovforslag som vi nu førstebehandler i venstre mener vi at alle forhindringer for at varetage et politisk hverv skal nedbrydes alle skal have samme mulighed det bør derfor heller ikke være en hindring for at varetage et politisk hverv at man arbejder i et andet land at fjerne denne hindring er et skridt i den rigtige retning i forhold til den aftale som alle folketingets partier indgik i april to tusind og tretten om at reducere antallet af grænsehindringer i norden

alle disse grunde in mente giver det derfor sig selv at venstre er positivt stemt over for forslaget den anden del af forslaget handler

tillid til de folkevalgte derfor er det afgørende at vi sikrer at der er mindst mulig risiko for at

vi skal også sikre at der ikke er den mindste tvivl om ansvarsplaceringen i den politiske styring i kommuner og regioner den nuværende dispensationsordning hvor blandt andet ikkekommunalbestyrelses

kan indgå som medlemmer i udvalg kan

at undgå den risiko

undgå at nogen kan sætte spørgsmålstegn ved legitimiteten

mistillid til den politiske styring i kommuner og regioner

er vi også positive over for forslaget om at afskaffe muligheden for den her dispensationsregel her er det vigtigt at tilføje at en afskaffelse af den nuværende dispensationsordning ikke vurderes at være til hinder for at inddrage interesserepræsentanter og sagkyndige i det politiske arbejde på udvalgsniveau den mulighed skal vi selvfølgelig opretholde det er også vigtigt at tilføje at dispensationsmuligheden kun har været i spil i meget få tilfælde om nogen overhovedet derfor vurderes dispensationsordningen ikke at veje tungere end risikoen for tvivl om demokratiets legitimitet og ansvarsplaceringen ansvarsplaceringen og venstre

således positivt over for lovforslaget

til ikkefolkevalgte personer til at være observatører eller medlemmer af politiske udvalg i kommuner

at der heller ikke kan gives dispensation fra at det er borgmestrene og

og regionernes forretningsudvalg

prioriterer vi det nordiske samarbejde højt det gør vi fordi de nordiske lande står stærkere i internationale sammenhæng når vi står sammen

hver for sig og fordi over tyve procent af vores eksport går til de nordiske lande hvilket gør norden til et vigtigt eksportområde vores ambition er at det skal være muligt at flytte pendle arbejde studere og drive virksomhed på tværs af grænserne i norden når danmark overtager formandskabet i nordisk

derfor sætte fjernelse af grænsehindringer i norden højest på den politiske dagsorden og heldigvis har vi på dette område en bred politisk enighed i folketinget

i april to tusind og tretten indgik samtlige partier i folketinget som bekendt en fælles aftale om at reducere antallet af grænsehindringer i norden

aftalen indeholder en lang række initiativer blandt andet forslaget om grænsependleres varetagelse af politiske hverv som vi nu følger op på med dette lovforslag med lovforslaget får økonomi og indenrigsministeren bemyndigelse til at lave aftaler med andre lande om at lokalpolitikere i et andet land har ret til fravær fra deres arbejde i danmark i samme omfang som danske kommunal og regionspolitikere har det

ligestilles med de danske kommunalpolitikere så hun har fri fra arbejde i danmark for at passe sit politiske hverv i sverige i praksis gælder det at man køber sig fri

forudsætningen for aftalen er dog

skal ske under såkaldt gensidighed det betyder at de lande som danmark indgår aftaler med også skal have et lignende regelsæt for danskere

det er et godt forslag der er med til at fjerne grænsehindringer i norden i norden så det bliver lettere at pendle arbejde og studere på tværs af grænserne i norden og samtidig passe sit politiske hverv der er cirka tyvetusind personer der dagligt pendler over øresund og de skal have lige mulighed

at deltage i demokratiet og varetage politiske

og det sikrer vi med dette lovforslag

del af lovforslaget går på at det i dag er muligt at give dispensation til politikere der ikke er folkevalgte til at være medlemmer eller observatører i stående udvalg og forretningsudvalg

kommuner og regioner

kun er folkevalgte der kan sidde med i de nævnte udvalg dermed sikrer

entydig ansvarsplacering og opgavevaretagelse i kommuner og regioner derfor støtter socialdemokraterne også dette

aftale som regeringen har indgået med samtlige af folketingets partier tilbage i

fjernelse af grænsehindringer i norden det er jo så også som andre har sagt selvfølgelig klart

set i forhold til at man med det her lovforslag jo egentlig også sikrer at der skabes

boede i københavn og arbejdede i københavn så der

nogle forskelle og dem får man så elimineret med det her lovforslag som præciserer at man skal have de samme rettigheder og pligter det andet delelement er jo så omkring det her med afskaffelse af dispensationsmuligheder

underligt at en borgmester kan lave en konstituering som så gør at man ikke selv skal være formand for økonomiudvalget eller en regionsrådsformand kan lave en konstituering hvor vedkommende ikke selv skal være formand for

er jo noget som de får deres borgmesterløn for at håndtere

hvis det så samtidig var sådan at borgmesteren

borgmestrene har været særlig interesserede i

deres borgmesterløn i henhold til antallet af indbyggere i kommunen

de derudover kunnet honorere en for at tage formandsposten i deres eget hovedudvalg og det er

er af interesse for for et folkestyre det er selvfølgelig at en borgmester som er den øverste og den folkevalgte og den som også har kunnet skabe flertal i en kommunalbestyrelse eller et byråd

de beslutninger der går videre til dagsordenerne i i de udvalg og råd som

er måske ikke det største vi har behandlet i folketinget

hvert fald et lovforslag som er både klart og præcist og som også er fornuftigt så dansk folkeparti kan

stadig flere især tyske og svenske statsborgere som har lyst til at engagere sig i deres lokalsamfund

tværtimod er det vigtigt at vi påskønner at disse borgere har lyst til at være aktive både fordi vi her i folketinget ved alle højtidelige lejligheder siger at det er vigtigt at man stemmer og stiller op til kommunalvalgene men også fordi disse udenlandske statsborgere kan løfte de særlige problemer som for eksempel grænsependlere har i forhold til kollektiv trafik vejføring skolegang og pasningsproblemer med mere i deres lokale by eller regionsstyre til gavn og glæde for dem selv

med hensyn til de svækkede muligheder for at dispensere fra styrelseslovens krav om medlemskab

vi faktisk ingen særlige kommentarer har så længe embedsmænd fortsat kan indkaldes som observatører og sagkyndige til udvalgene og der heller ikke sker indskrænkninger i sammensætningen i de såkaldte § sytten stykke fire udvalg

men netop glæde mig ved når vi taler om den første del af lovforslaget at det

konkrete eksempel på at

det var en god aftale vi lavede her i folketinget med regeringen

vi skal være ærlige og sige

kun er et lille hjørne af den meget store problematik vi nu tager hul på men

jo altid godt det er en god start

helt i orden med den del af lovforslaget det gælder også den anden del af lovforslaget hvor det jo egentlig er principielt forkert det er mærkeligt hvordan det i sin tid har kunnet snige sig ind i lovgivningen overhovedet at der kunne gives dispensation fra et grundlæggende princip om at det selvfølgelig er de folkevalgte i en kommunalbestyrelse og i en regionsbestyrelse der

så også skal forvalte embedet og at man ikke sådan bare kan overlade det til ikkevalgte så det er da fint at vi får afskaffet det så er det jo også meget godt lige i den aktuelle diskussion om regionerne og deres fremtid

folkevalgte i de organer og at det er dem der der styrer

og da det jo heller ikke går ud over den mulighed der er for åbenhed

så er det jo fint nok jeg tror da måske at der var mange borgere der kunne ønske sig noget større åbenhed i arbejdet både i udvalgsarbejdet og i bestyrelsesarbejdet i regioner og kommuner

kan jo altid vende tilbage til det i anden sammenhæng så enhedslisten vil også gerne bidrage til den gode stemning ved at sige at vi støtter lovforslaget fuldt ud

ved siden af deres arbejde som ikkependlere

det mere har karakter af en besværgelse og en hensigtserklæring end noget der har en egentlig effekt ude i den virkelige verden fordi der er jo ingen der kan håndhæve at

en person der sidder til en jobsamtale feks og som bruger meget tid på kommunalbestyrelsesarbejde måske ikke bliver ansat

det kan også tænkes at sådan en person

så kan arbejdsgiveren jo bare sige at det var af en anden årsag og ikke fordi han

har man jo ingen mulighed for at kontrollere så set i vores optik mere udtryk for en hensigtserklæring og en symbollovgivning her end

faktisk har en effekt ude i den virkelige verden men så er der den anden del af lovforslaget som handler om at ikkekommunalbestyrelsesmedlemmer og ikkeregionsrådsmedlemmer

ikke skal have mulighed for at sidde i kommuners og regioners

det synes vi er en rigtig måde at gøre det på der skal være en klar og tydelig ansvarsplacering i det her og den er klar og tydelig når vi sikrer os de folk der sidder i udvalgene også er folk der er valgt til at sidde i kommunalbestyrelse eller i regionsråd

gælder de samme regler i begge lande det må være fair det er rimeligt

i det konservative folkeparti har vi så også sådan med det andet led i det her lovforslag der handler om dispensation

regionen skal være regionsrådsformanden der sidder for bordenden i forretningsudvalget så vi synes det er fint at den dispensationsordning fjernes sådan at ansvaret placeres der hvor det bør være

og begge dele af det her lovforslag har det grundlæggende formål at fremme demokratiet altså både at skabe mulighed for at deltage i de demokratisk valgte forsamlinger på lokalt niveau på tværs af landegrænserne og når det gælder om at skabe sikkerhed for den demokratiske legitimitet og ansvarsplacering også derfor er jeg glad for opbakningen som sagt er det ene formål med lovforslaget at sikre lønmodtagernes ret til fravær fra deres arbejde i danmark som følge af varetagelse af politiske hverv på kommunalt og regionalt niveau i udlandet

med lovforslaget ønsker regeringen at fremme grænsependleres mulighed for repræsentation i kommunalbestyrelser og regionsråd det er en forudsætning for et repræsentativt demokrati at de der opfylder betingelserne for at kunne stille op til valg får lige muligheder

der åbnet op for en yderligere styrkelse af det nordiske samarbejde og mere konkret er der som det vil være formanden bekendt drøftelser med sverige om at indgå en gensidig aftale om kommunalpolitikeres ret til fravær fra arbejdet

for at meddele nærmere bestemte dispensationer fra lov om kommuners styrelse og regionsloven er at undgå de principielle uhensigtsmæssigheder

hensynet til den demokratiske legitimitet og ansvarsplacering

det er så i øvrigt dispensationer som har fundet meget ringe anvendelse og derfor synes det heller ikke at være noget stort indgreb jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og står naturligvis til rådighed for at besvare de eventuelle spørgsmål som udvalget

det beslutningsforslag regeringen har lagt frem er både et godt beslutningsforslag og et meget velformuleret beslutningsforslag i den måde man gennemgår de danske bidrag på det forslag som vi skal diskutere ligger jo i forlængelse af en dansk indsats som vi har haft igennem mange år i afghanistan en indsats der

til tider har været meget vanskelig og som jo også har betydet at der er nogle at der har betalt den ultimative

vi har mistet danske soldater i afghanistan det har været en lang og besværlig vej

nå frem til hvor man er i dag

der stadig væk være risiko for at der kan være tilbageslag i dele af det afghanske samfund det er klart fordi

jo er at der stadig væk er grupper og personer der ønsker at omstyrte demokratiet der er også store regionale forskelle i afghanistan alt efter hvor man befinder sig og derfor er det selvfølgelig afgørende

et bidrag der jo så nu får mere karakter af træning og rådgivning

vi jo selvfølgelig også har nogle spørgsmål til beslutningsforslaget

vi også vil drøfte med regeringen og tage op under udvalgsarbejdet en af de ting som venstre har interesseret sig for under hele den del som handlede om udsendelse af helikopterbidraget har været om hvorvidt udsendelsen af

helikopterne er fornuftige i forhold

konstatere at helikopterne har opereret i flere måneder siden de blev udsendt men vi har desværre også måttet konstatere at der er

hvordan det fremtidige helikopterbidrag skal være og ikke mindst også om hvad konsekvenserne bliver af at der er en helikopter der nu ikke længere er operationsdygtig i afghanistan

om hvad det får af økonomiske konsekvenser for det danske forsvar fremadrettet men det har som sådan ikke noget med det beslutningsforslag at gøre som vi diskuterer her i dag men venstre vil gå ind i det arbejde som som ligger foran os nemlig udvalgsarbejdet med en klar opbakning til at vi fortsat har et bidrag i afghanistan og vi noterer os også at udmøntningen af det beslutningsforslag vi diskuterer her i dag ligger i klar forlængelse af den afghanistanstrategi som et bredt flertal i folketinget har bakket op om

det er selvfølgelig også synes venstre meget vigtigt at vi tilstræber at der er så brede flertal bag vores militære bidrag som overhovedet muligt og også bag de indsatser som vi laver når vi udsender soldater så med de bemærkninger vil vi kvittere for at

beslutningsforslaget både er godt

det vil vi gerne kvittere for over for regeringens to ministre

af terrorhandlingerne den ellevte september oprettede man i december to tusind og et den internationale militære

isaf under nato kommando i afghanistan og efter invitation fra den afghanske regering isafs opgave var at bistå den afghanske overgangsregering med at opretholde sikkerheden i kabul og andre områder af afghanistan danmark har som nato allieret

med omfattende politisk militær udviklingsmæssig humanitær og politimæssig støtte det danske militære bidrag har fokuseret på kapacitetsopbygning af de afghanske institutioner og sikkerhedsstyrker i og omkring kabul samt udsendelse af støttebidrag

i socialdemokraterne er det vigtigt at indsatsen i afghanistan handler om at sikre at afghanerne selv kan tage vare på sikkerheden i deres eget land jeg har selv haft muligheden for at besøge soldater ude i verden derude hvor vores soldater faktisk gør en rigtig stor forskel jeg har også været i afghanistan med

eller andre støttefunktioner danmarks og forsvarets rolle i afghanistan har forandret sig gennem årene og det er nu af meget anderledes karakter end tidligere den afghanske hær er blevet langt mere selvstændig

afghanerne har fået en styrke

rettet mod ministerier højere læreanstalter specialiserede militære kapaciteter og

strategiske stabe indsatsen vil blive tilpasset efter behov og i lyset af udviklingen i opgaverne efterhånden som opgaverne afsluttes vil det danske militære bidrag blive reduceret eller omprioriteret i henhold til behovet på opgaveområderne nato og afghanistan har i enighed understreget at natos fortsatte støtte er vigtig for afghanistans sikkerhed over fyrre nato og partnerlande deltager og forventes at have et samlet styrketal på omkring tolvtusind personer hvoraf cirka en hundrede og tres personer er fra danmark for socialdemokraterne er det vigtigt at danmark fortsat skal være en markant bidragyder til at skabe sikkerhed og udvikling i afghanistan det er fortsat vigtigt at være med til at skabe et stabilt afghanistan og et mere udviklet afghanistan vel at mærke et afghanistan der ikke igen bliver hjemsted for terrorister med de ord

deres forsvarsakademi og ved deres specialskoler desuden er danmark blevet bedt om at bidrage med instruktører til opbygning af flytransportkapacitet og om at bidrage med sundhedspersonel

militærpoliti det er helt naturligt at danmark bidrager i denne sammenhæng og dansk folkeparti støtter derfor b

ordfører

en masse ambitioner om at vi skulle støtte en demokratisk regering med karzai i kabul karzai viste sig at være dybt

vi kom ind i en masse modsætninger i forhold til kriminelle organisationer i forhold til taleban ingen vidste hvem der rigtig var taleban

og i stedet for at vi ligesom fremstod

de store befriere blev vi opfattet som besættere af den almindelige befolkning og derfor er det jo ikke særlig overraskende at afghanistanindsatsen alt i alt må betegnes som en fiasko

når det nu er sådan skal vi også ud igen på en ordentlig måde

tilfredse med at vi har trukket os ud og at nato har erkendt man vil ikke indrømme det åbent lige så lidt som

varetage ansvaret for landets egen sikkerhed det kræver langt mere end en militær uddannelse det kræver politiske reformer osv men det at man trods alt får en mulighed for at selv varetage sikkerheden for den almindelige befolkning er en vigtig opgave og derfor er det rimeligt

afghanistanplan der er lavet

det her fordi det er

af civile almindelige mennesker er blevet dræbt i afghanistan afghanerne har ikke fået et demokrati afghanerne har ikke fået et trygt samfund og alt alt for mange danske soldater har mistet livet eller er blevet såret på krop og sjæl af krigen som politikere

tage ved lære af de fejl der er begået i afghanistan vi burde tage ved lære af fejlene i stedet for at fortsætte den militære indsats det seneste valg i afghanistan var på mange måder en katastrofe det har vist at der stadig er lang vej til demokrati man kan ikke opnå demokrati ved at komme udefra og føre krig demokrati i et land bygger på hvad befolkningen selv vil ikke på hvad danmark usa eller andre vil hvis du spurgte almindelige afghanere

sikker på at de vil svare fred og stabilitet og mulighed for at leve et liv uden frygt for vold og fattigdom vi skal overveje hvordan vi fra dansk side bedst kan bidrage til det og jeg tror det er ved at stoppe den militære tilstedeværelse

stemte vi imod at danmark skulle i krig i afghanistan men flertallet af folketingets partier stemte for krigen jeg synes ikke

skal have en plan at de også skal tage ansvar men jeg mener ikke det har været tilfældet i forhold til krigen i afghanistan

ikke været en gennemtænkt plan for hvad danmark lavede i helmand på det seneste

kommet mange beretninger ud om problemerne med krigen i afghanistan i danmark er det blandt andet

kaptajn mads silberg der har fortalt hvordan den danske indsats er blevet brugt i lokale magtkampe og hvordan der fra start har manglet en klar analyse af hvad de danske soldater kunne og skulle i afghanistan

er meningen med at fortsætte natos militære tilstedeværelse og indsats det er en tilbagevendende analyse at nato styrkernes tilstedeværelse i afghanistan styrker talebans position og opbakning det er på høje tid at satse på politiske løsninger og forhandle en fred med taleban i afghanistan

blive ved med at sende danske soldater af sted

mener jeg det er på tide at få ryddet op og taget politisk ansvar for de fejl der er begået det betyder at vi skal have en undersøgelse af afghanistankrigen og at danmark skal lægge en ny udenrigspolitisk linje hvor vi ikke går med i angrebskrige i fremtiden og hvis danmark

skal der udvises et helt andet politisk ansvar i afghanistan har der desværre været masser af sager om tortur vold og civile drab som ikke er blevet behandlet ordentligt danmark har konsekvent forsøgt konsekvent forsøgt at unddrage sig ansvar for de fanger der er blevet taget afghanske tolke som har sat livet på spil for det danske forsvar har ikke fået asyl i danmark og har ikke fået den hjælpende hånd de var blevet lovet og de danske soldater som er kommet tilbage med sår på sjælen har ikke altid fået den hjælp

brug for der er masser af ting som danske politikere

burde bruge tid på at løse i forhold til krigen i afghanistan men vi bør ikke igen sende danske soldater af sted så i enhedslisten stemmer vi imod at forlænge tilstedeværelsen af danske soldater i afghanistan og vi opfordrer de øvrige partier til at stå ved at man ikke kan løse problemerne i afghanistan med krig vejen frem er politiske løsninger og konsekvensen burde være at de danske soldater

og efter anmodning fra nato to væsentlige forudsætninger er dermed

nemmere beslutning end det så ofte er er det jo fordi

vi skal understøtte den forbedrede

sikkerhedssituation i afghanistan vi sender dygtige danske soldater af sted for at uddanne de sikkerhedsstyrker de militærpersoner der er i afghanistan

at det samfund kan udvikle sig og

sikkerhed og fred på lang sigt det er det det her bidrag i sin substans

derfor er der sådan set grund til i dag at glæde sig over at danmark bliver bedt om at bidrage

skabe den forbedring som på lang sigt kan give et andet civilsamfund i

i afghanistan støttemissionen har til formål

at at støtte udviklingen af de afghanske sikkerhedsstyrker

det er i sig selv jo ikke en ny type opgave for danmark for det ligger jo i direkte forlængelse af den opgave vi har løst de sidste par år der netop har handlet om at ruste afghanerne til at varetage deres egen sikkerhed

type opgave fordi vi hermed træder et skridt længere tilbage hvor vi tidligere har lavet det man måske kunne kalde sidemandsoplæring i felten altså været med afghanerne ude hvor kampene kæmpes så handler det nu i højere grad om at træne uddanne og rådgive på uddannelsesinstitutioner i ministerierne så vi kommer stadig væk til at yde et betydeligt og vægtigt bidrag men det får en anden mere tilbagetrukket karakter det synes vi ligger i rigtig fin forlængelse af vores indsats og en rigtig logisk bevægelse i retning af at afghanerne varetager

afghanistan det er jo efter fjorten års massiv international tilstedeværelse i afghanistan at afghanerne fra to tusind og femten kan og vil overtage det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske sociale og økonomiske udvikling og det betyder at det er en helt anden

og at samarbejdet mellem også danmark og afghanistan træder ind i en ny fase

betydelig mindre militært bidrag og et betydelig større civilt bidrag

med at have vundet krigen i den forstand at afghanerne selv kan overtage sikkerheden og politikken

under mit besøg i afghanistan tidligere på måneden mødtes jeg blandt andet med præsident

abdullah og

vil gerne sige uden at det skal udvikle sig til en meget stor diskussion om hele vores afghanistanindsats den har vi haft nogle gange

fiasko som både herre holger k nielsen og herre nikolaj

vores indsats fra to tusind og et og

millioner afghanske børn mulighed for at gå i skole ud af dem er tredive til fyrre procent piger

noget af det jeg fandt mest opmuntrende under mit besøg var

gået i skole og fået hele deres skolegang

taleban faldt for dem har de sidste fjorten år ikke

jeg tror heller ikke det er det for afghanistans fremtid

også når vi kigger på de stillinger der skal besættes både i parlamentet

regeringen og i administrationen

et eksempel på at jeg ikke bare synes at man kan kalde det en fiasko så vil jeg meget gerne medgive at det ikke er alt det der er foregået i afghanistan der har været succes

er sådan at det enten har været en fiasko eller en succes der er noget der er gået godt og

det er også derfor jeg er glad for

partier der har stået bag vores indsats

der ikke er gået så godt og som vi forhåbentlig kan lære af i de fremtidige

om uanset hvordan man kigger på fortiden at når vi kigger fremad er der store udfordringer både politisk økonomisk socialt og sikkerhedsmæssigt

stor tak og en stor anerkendelse fra både præsident

danske folketing for vores fortsatte commitment vores fortsatte villighed

afghanske samfund de er meget opmærksomme på den store opgave de står over for og de er så vidt jeg kan vurdere meget meget interesserede i

kunne levere den politiske ledelse som afghanistan i den grad

afghanistan er jo desværre fortsat skrøbelig og der er også risiko for tilbageslag og derfor finder vi det fra regeringens side vigtigt at vi herfra i de første kritiske år efter isaf missionen fortsat understøtter afghanernes egen indsats for at vinde freden med træning rådgivning og støtte som flere ordførere har været inde på det kommer til at ske gennem deltagelse i resolute support mission

og et stort flertal i det afghanske underhus godkendte den treogtyvende november aftalen jeg kan så fortælle at i går blev den også godkendt i overhuset og derfor udestår nu kun de rene formaliteter med præsidentens underskrift og offentliggørelsen i det afghanske parlaments lovtidende der hedder gazette det er derfor min meget klare forventning at processen vil være afsluttet inden resolute support mission starter den første januar lad mig afslutningsvis understrege at vi fra regeringens side håber at der fortsat vil være bred politisk opbakning til det danske militære bidrag til natos indsats i afghanistan men så sandelig også til den øvrige og nu tungere indsats det er vigtigt for de danskere vi sender ud og jeg ser derfor frem til folketingets

på den indsats norge har gjort i afghanistankrigen i danmark har man også besluttet at evaluere

har fra ministerens og de andre side uden om enhedslisten

og forsvarsakademiet under forsvarsministeriet som kigger på

burde man så ikke sætte uvildige øjne

vi så igangsat et andet spor som handler om

godt og dårligt i sammenspillet mellem at have en militær indsats og samtidig en civil indsats som herre holger k nielsen var inde på

jo være svært med den ene hånd at have en stærk militær indsats og med den anden hånd forsøge at skabe tillid og bygge bro til civilbefolkningen

det gået godt hvad gjorde vi for at det gik godt hvad har vi af erfaringer med hvor det er gået dårligt hvad gjorde vi der

blanding af eksterne bidrag og interne bidrag vi har sat diis til

at blande civile og militære indsatser

side sætte eksterne konsulenter til at evaluere vores udviklingsindsats i lyset af den samlede indsats

den militære indsats i det samme lys når vi har lagt vægt på både at inddrage uafhængige friske øjne på det her og samtidig inddrage de medarbejdere og den administration der udfører indsatsen så er

fordi vi oprigtigt gerne vil lære af vores erfaringer der skal ikke udfældes en politisk dom

selv tage om jeg så må sige det der er vigtigt her er at vores administrationer lærer af processerne for egentlig tror jeg at alle dem der har været

fra politisk side jo kun har haft et ønske og det var at bidrage til fred og genopbygning af landet så hurtigt som muligt derfor

vi får mere ud af at inddrage alle de kræfter og al den viden der ligger

forsvare længere hvor man har accepteret at taleban kontrollerer dem derfor er det vel værd at diskutere

for at forsvare de områder som man nu har besluttet at opgive

er det smartest at sætte de selv samme folk

med fordel sætte friske øjne til at se på det som man har valgt

så enkel er virkeligheden jo ikke

ikke for at negligere at der er taget forkerte beslutninger det gør vi alle sammen det sker også i en krig

for at sige at jeg tror at vi med fordel kan skelne mellem de spørgsmål som har brug for en grundig politisk drøftelse

som herre nikolaj villumsen jo også lægger op til i sin ordførertale

udvikle landet civilt økonomisk og demokratisk på den ene side samtidig med at vi har

største militæroperation danmark har foretaget siden anden verdenskrig jeg tror måske endda den er større end den vi foretog der men det er i hvert fald den største krigsindsats vi har været i og jeg

af erfaringerne men jeg mener faktisk det giver mening at inddrage al den viden og de ressourcer der er i de ministerier der har været involveret samtidig med at man henter uafhængige

vores indsats og også for at bringe de erfaringer vi så har fået videre dermed

vi får det mest konstruktive bidrag og det må være det det handler om i forhold til at sikre at vi aldrig sender danske mænd og kvinder ud uden

en trænings og rådgivningsmission de bærende principper vil være at vi skal medvirke til at træne og uddanne de afghanske styrker sådan at de er i stand til at varetage landets sikkerhed og det er også en understregning af at danmark nu bidrager med en bred vifte

afghanistan men at forsvaret fortsat vil løfte sin del

transporthelikopterbidrag i det nordlige afghanistan det er dygtige folk vi sender af sted og det er godt at der er er så bred en opbakning i det danske folketing til deres indsats dagen i dag er også en lejlighed til at sige tak til alle de danske soldater og øvrige udsendte som igennem alle årene har gjort en stor indsats i afghanistan

det gælder dem der er kommet hjem styrkede men det gælder også dem som er kommet hjem med sår på krop og sjæl og det gælder naturligvis dem som ofrede deres liv i afghanistan for at det land kan udvikle sig i en positiv retning og sådan at vi andre kan leve i fred og sikkerhed så til alle dem

alle deres familier og pårørende

i dag de har gjort en forskel

jeg giver først ordet til ordføreren for forespørgerne

og syrien så kan man på

tyrkisk tv se tyrkiske soldater som står og hyggesnakker med krigere fra is inde på den tyrkiske side af grænsen hvorefter

den kurdiske by kobani mens vi har et fn som har besluttet

forhindre at de kommer ind og kæmper for ekstremisterne i is i syrien eller nordirak eller irak så har vi en situation hvor det formodes at danmarks nære nato allierede tyrkiet har givet is

fremmede krigere i en fangeudveksling måske har der sågar været en dansker

lars hedegaard sagen blandt de fangeudvekslede manden er i hvert fald forsvundet mens grænsen til den kurdiske by i det nordlige syrien

for mad medicin og forstærkninger i strid med fns

og syrien åben for is krigere

lige nu har vi en situation hvor vi fra dansk side selvfølgelig forventer at en nær allieret overholder internationale aftaler overholder de aftaler vi har indgået følger fns anbefalinger om at bekæmpe fremmede krigere samtidig har vi en situation hvor vi ikke kan få klare svar fra den tyrkiske regering med andre ord holder den tyrkiske regering lige nu danmark for nar det er en vigtig debat vi har i folketingssalen i dag den drejer sig om en nær allieret som svigter danmark hvis regering svigter danmark hvis regering svigter kampen

og derfor bør vi drøfte hvordan vi i folketinget vil reagere på det jeg håber vi kan få en god debat

den her meget meget alvorlige situation

vi sammen kan komme frem til at vi bør øge presset på den tyrkiske regering vi bør øge presset på en regering der lige nu holder danmark for nar og som lige nu svigter kampen mod ekstremisterne

bidrag mod voldelig ekstremisme over diplomatiske og økonomiske virkemidler

militært bidrag til den internationale koalition med en aktiv diplomatisk indsats har danmark fra starten støttet etableringen af den brede internationale koalition vi har ydet væsentlig humanitær nødhjælp til ofrene for isils brutalitet vi arbejder på at skabe udvikling og stabilitet i alle de lande der

bidrager vi militært til nedkæmpelsen af isil hvor usa har den ledende rolle i det følgende vil jeg orientere om status for den internationale indsats mod isil herunder i forhold til den vigtige rolle som tyrkiet spiller i

og manglende inddragelse af sunniarabere og kurdere i den politiske proces til at styrke sin position blandt landets sunniarabere den nye irakiske regering har erklæret

holder fast i kravene til den irakiske regering om at den fortsætter den inklusive kurs

gennemfører helt nødvendige samfundsmæssige reformer et enigt irak er en væsentlig forudsætning for at iraks og den internationale indsats mod isil kan bære frugt når det gælder den militære indsats mod isil i irak er der på trods af vanskelige omstændigheder lyspunkter og basis for forsigtig optimisme koalitionens luftangreb har bremset isils fremmarch og begrænset gruppens operationsfrihed luftangrebene har skabt rum for irakiske og kurdiske styrkers operationer som nu oplever skrøbelige fremskridt fra dansk side yder vi et betydeligt bidrag til at støtte irak i kampen mod isil militært på baggrund af b en

generelt må man bare sige at situationen i syrien fortsat er meget kritisk

de militante ekstremistiske grupper desværre stadig

på bekostning af den moderate opposition såvel som de kurdiske grupper isil udgør en trussel både mod irak og syrien mod landene i regionen og internationalt gruppen råder over væsentlige ressourcer fra moderne våben omfattende pengeressourcer fra plyndringer gidseltagninger skatteopkrævninger oliesalg

særdeles velsmurt propagandamaskine derfor er det vigtigt at vi fortsat imødegår isil på en lang række områder ikke blot militært men også ved at svække

rekrutteringsgrundlag og dens propaganda regeringens handlingsplan mod voldelig ekstremisme som for nylig blev lanceret er et væsentligt bidrag hertil vi vil også internationalt fortsat bidrage til indsatsen mod

vores partnere og allierede

indsats er fortsat behovet for at den omfatter en bred vifte af lande der deltager

i de seneste uger og måneder og tæller nu over tres medlemmer som på forskellig vis bidrager til indsatsen det er særlig vigtigt at landene i regionen bakker op om og deltager i indsatsen det er klart i deres egen interesse da isils hærgen jo først og fremmest truer dem og deres trosfæller herudover er det vigtigt

indsats ikke opfattes som en kamp mellem vesten

at spille i den internationale indsats landet har i de seneste år styrket indsatsen mod tilstrømningen af

til syrien og irak og huser den moderate syriske opposition og den syriske interimregering som også bekæmper isil samtidig har tyrkiet givet kurdiske peshmergastyrker adgang til

kan finde sted i tyrkiet det er positive tiltag som konstruktivt bidrager til den internationale indsats

man må desuden holde sig for øje at tyrkiet

flygtninge fra syrien men samtidig er det ingen hemmelighed at isil har formået at udnytte adgangen via tyrkiet

en lang række lande der har også været beretninger om

områder via blandt andet tyrkiet og det er vigtigt at tyrkiet aktivt imødegår disse alvorlige udfordringer

at spille en aktiv og konstruktiv rolle i kampen mod isil

om den danske statsborger som er mistænkt for attentatforsøget mod lars hedegaard har jeg selvfølgelig noteret mig hypotesen

skulle have udleveret den pågældende til isil som led i en fangeudveksling her bliver jeg nødt til at understrege at udenrigsministeriet stadig ikke har modtaget nogen officielle informationer herom hverken fra tyrkiet eller fra andre kilder jeg kan derfor som udenrigsminister ikke begive mig ud i spekulationer

men uanset hvad der har ført til løsladelsen

vil jeg ikke desto mindre gerne fastslå at det er stærkt uacceptabelt at de danske myndigheder

om løsladelsen og de nærmere omstændigheder i forbindelse hermed som jeg har sagt før betragter regeringen dette som en meget alvorlig sag og vi vil fastholde presset på de tyrkiske myndigheder med henblik på at få klarhed over hvad der er sket og hvorfor personen er blevet løsladt det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om der har nogle gange verseret den opfattelse at danmark ikke har været villig til at lægge pres på tyrkiet i sagen og det var også lidt den tone jeg hørte i herre nikolaj villumsens indlæg

gerne en gang for alle fastslå ikke er tilfældet på mødet i

nævn den treogtyvende oktober og drøftet i nævnet igen

tresporet tilgang som fokuserer på for det første løbende at holde bilateral kontakt med tyrkiet med henblik på at presse på for oplysninger

for det andet at gøre det samme gennem eu og for det tredje i europarådet og regeringen

bilaterale spor har vi med fornyet henvendelse i

ankara og københavn herunder

indkaldelse af den tyrkiske ambassadør fortsat presset på for oplysninger angående tidspunkt og grundlag for løsladelsen sagen er også taget op i eu i forbindelse med møder i udvidelsesarbejdsgruppen både i bruxelles og i hovedstadsformat den otteogtyvende og den ni og tyve oktober og jeg har endvidere selv orienteret både den nytiltrådte udvidelseskommissær

federica morgherini i sidste uge hun vil følge op i sin bilaterale kontakt

rejste justitsministeriet som det første skridt sagen i den såkaldte pc oc

komité den attende november hvor vi fra dansk side bad om svar på vores helt legitime spørgsmål i sagen ifølge justitsministeriet

i starten af næste måned regeringen har med andre ord lagt et betydeligt pres på tyrkiet i denne sag

sat de dansk tyrkiske relationer under

orienteret om de skridt som regeringen mener er de rigtige at tage i sagen og de skridt har der været opbakning til

og den presser regeringen på for at få afslutningsvis er det jo også vigtigt at få sagt at danmark derudover generelt har et godt samarbejde med tyrkiet også inden for det politimæssige og strafferetslige område det gælder for eksempel i indsatsen over for

også i multilaterale sammenhænge spiller tyrkiet en positiv rolle

til globale indsatser mod voldelig ekstremisme tyrkiet er en vigtig partner og det er i danmarks interesse at samarbejde med landet endelig vil jeg gerne minde om at målet er

få fat i den formodede gerningsmand med henblik på udlevering til danmark også her giver det mening at holde kanalerne for dialog og samarbejde med tyrkiet åbne bekæmpelsen af isil er en af de vigtigste globale udfordringer vi står over for i dag der er ingen tvivl om at indsatsen vil være både omfattende og langvarig det er derfor afgørende at vi i et tæt samarbejde med de andre lande i koalitionen herunder vores partnere i regionen samlet imødegår denne

de fremmede krigere som kommer fra danmark og andre lande til syrien til irak og tilslutter sig

er bare den at vi har et problem med hvordan vi får vores nære allierede i tyrkiet til at arbejde i samme retning

redur khalil han fortalte mig

at de havde kæmpestore problemer med fremmede krigere som kom ind og angreb dem angreb deres selvforsvarsstyrker som

forsvare kristne arabiske kurdiske landsbyer mod ekstremisterne fra is sjovt nok

alle de dræbte is krigere som

hen fået passet stemplet før de fik

i syrien når man er færdig med at være i militæret i tyrkiet er den normale praksis at man afleverer sit hundetegn og derfor ikke har det bagefter om det også har været tilfældet for de her to er svært at sige realiteten er bare

kommer eksempler på at is frit går ind over den tyrkiske grænse mens vi kan se at en kurdisk by som

er belejret alle de kurdiske områder er belejret vi besøgte en flygtningelejr newrozflygtningelejren hvor der befinder sig yazidiflygtninge fra nordirak de frygter for vinteren ikke bare fordi der mangler midler til humanitær hjælp men fordi tyrkiet ganske enkelt holder grænsen lukket så nødhjælpen ikke kan komme over grænsen og ind i de her områder situationen er jo den at det er ganske rigtigt at den tyrkiske regering blev presset til at åbne grænsen indtil

hundrede og halvtreds peshmergastyrker ind derefter lukkede de grænsen igen

den danske udenrigsminister havde presset på

det fordi der var tusinder hundrede tusinder af mennesker anti is demonstranter på gaderne i tyrkiet af dem blev omkring fyrre dræbt så mens danmark var stille var stille om at

blev mennesker i tyrkiet dræbt for at protestere mod den tyrkiske regering som holder hånden over is vi har en meget meget alvorlig sag vi har en alvorlig sag fordi den tyrkiske regering

vil samarbejde med danmark i hedegaardsagen udenrigsministeren sagde det jo ganske klart

den tyrkiske regering er ikke kommet med noget nyt i sagen derfor må vi jo i dag drøfte hvad vi så vil gøre

er en meget meget alvorlig sag en

is i en fangeudveksling fangeudveksling det er en alvorlig sag for lars hedegaard

en meget meget alvorlig international sag fordi vi har en allieret som muligvis holder hånden over

is og ligefrem støtter dem med fremmede krigere ved fangeudvekslinger vi har en situation hvor danmark bliver holdt for nar og hvor det er på tide at folketinget handler vi skal finde ud af at få oplysninger frem fra den tyrkiske regering derfor håber jeg at vi i dag i folketinget kan få en god debat

opbakning til handling helt konkret vil jeg

konstaterer at den tyrkiske regering ikke lever op til sine internationale forpligtelser over for danmark i sagen om den forsvundne attentatmistænkte i hedegaard sagen og at islamiske ekstremister angiveligt har kunnet udnytte tyrkiet som transitland ind i syrien på den baggrund pålægger folketinget regeringen at øge presset

på tyrkiet for at få landet til at leve op til sine internationale forpligtelser i forhold til bekæmpelse af kriminalitet

mener at man bør gøre det ved at støtte de demokratiske kræfter som bekæmper dem problemet er jo at tyrkiet modarbejder den kamp

hans hovedprioritet er at angribe assad sjovt nok angriber is

de angriber de kurdiske områder i andre dele af syrien

at forsvare sig mod angrebene fra

når vi har en debat i dag om tyrkiets relation

jo fordi tyrkiet har holdt os for nar i hedegaardsagen tyrkiet holder grænsen til kobani og de kurdiske områder lukket

holder den pivåben for ekstremisterne fra is det styrker assad

en ganske uacceptabel opførsel

gerne masser af diskussioner om hvordan vi derudover ved at støtte de demokratiske kræfter

om at man skal øge presset mod tyrkiet det lyder sådan set meget godt hvis det er sådan at det kunne fremkalde det vi i virkeligheden vil opnå nemlig at få den formodede eller i hvert fald sigtede attentatmand pågrebet og udleveret til danmark men hvordan er det helt konkret

hen bare nysgerrig hvordan er det helt konkret herre nikolaj villumsen vil at vi skal øge presset mod tyrkiet på en sådan måde

starten af ugen var der et møde med den tyrkiske ambassadør

i udenrigsministeriet han kom ikke med nogen nye oplysninger

og diskuterer hvad vi skal gøre ved det og der er enhedslistens

sige lad os lægge et øget pres på tyrkiet lad os lægge et øget pres på den tyrkiske regering hvordan skal det foregå

at vi skal diskutere i udenrigspolitisk nævn jeg har gode forslag til hvordan man kunne gøre det

vi kunne trække det danske nato bidrag hjem

er andre der har andre gode ideer det helt afgørende for mig er at der bliver lagt et øget pres på den tyrkiske regering

hvor vi har et land som tyrkiet som holder danmark for nar i en aftale indgået igennem europarådet den anden mulighed er at trække

de her nato bidrag hjem der kan være andre muligheder hvis jeg havde skrevet de to forslag

man afvise det på grund af at lige præcis de to forslag kunne et eller andet parti i folketinget eller alle partier i folketinget ikke lide jeg går konstruktivt til det jeg mener bare at vi bør lægge et pres og jeg mener at vi skylder den danske befolkning at vi konkluderer at det

pres skal øges når den tyrkiske regering fortsætter med at holde danmark for nar i en situation hvor man allerede

brugt til at angribe kristne

er en konflikt skal man tænke sig rigtig godt om man skal være sikker på at dem man giver

de ikke vil bruge dem på en forkert måde de forslag der har været fra venstre har vi i enhedslisten klogeligt afvist

andre lande der har fulgt venstres forslag har været rigtig rigtig kedelige men nu har vi en situation hvor vi kan se er nogle der vil kæmpe

er demokratiske og mangfoldige og de fortjener vores støtte

det da trist at venstre stemte imod det forslag

om lige præcis at støtte modstanden mod iss angreb

løst konflikten i syrien hvis vi ikke har sikret minoriteternes rettigheder

minoriteterne i syrien jeg besøgte syrien i sidste uge jeg mødtes med arabere jeg mødtes med kristne

forsvarsstyrkerne i de kurdiske områder

en desperat forsvarskamp

enhedslisten helt konkret at gøre venstre stemte imod det synes jeg er trist

i spørgsmål som vi tidligere har behandlet i diverse samråd under møder i udenrigspolitisk nævn og ved behandlingen af

hundrede og tre og tyve her i folketingssalen i forhold til kampen mod isis hvor danmark bidrager med f seksten fly i irak så vil jeg gerne udtrykke venstres fortsatte støtte til den militære mission jeg har kunnet iagttage hvordan visse partier er blevet mere forbeholdne i deres støtte her blot to måneder efter at vi behandlede sagen i folketinget det undrer mig for det har været klart fra begyndelsen at kampen mod isis både ville blive lang og samtidig udfordre det billede der er blevet tegnet af en ren kamp mellem det gode og det såkaldt onde det

efter alt hvad jeg kan skønne er en af de værste terrorbevægelser vi endnu har stiftet bekendtskab med det betyder ikke at kampen mod isis er uden paradokser vi har senest set beskrivelsen af nogle af de yderliggående grupper som indirekte er allieret i vores kamp mod isis

men på den anden side må man jo sige at den træghed

derfor er det nok svært at være kræsen nu med hvem man samarbejder med

situationen skyldes med andre ord i høj grad at de mere moderate kræfter i syrien der tidligere var dominerende i konflikten er blevet udmanøvreret og marginaliseret og efter min opfattelse helt og alene på grund af manglende støtte blandt andet meget direkte enhedslisten dertil

kommer at den irakiske regering har forsømt at inkludere sine politiske modstandere i landets ledelse det er velkendte størrelser og der er sådan set ikke større grund til at gå ind i det spørgsmål men det er her vi finder de væsentligste årsager til det kludetæppe af oprørsgrupper vi ser i dag

der siden hen endte med at sprede sig til irak fra sin begyndelse handlet om at vælge den mindst ringe løsning i en situation hvor der udelukkende har været dårlige løsninger vi har længe talt for vestligt engagement i regionen inden situationen eskalerede yderligere det har taget sin tid men vi

aktivt bekæmper isis med militære midler det bifalder vi for vi mener det også er i danmarks direkte interesse at få stoppet isis og sikre ro og stabilitet i regionen

ikke fulgt debatten om svingende asyltal og danskere der drager i kamp for isis

følgende forslag til vedtagelse

regeringens redegørelse for den internationale indsats mod terrorgruppen isil og det danske militære bidrag bidrag på grundlag af folketingsbeslutning b en hundrede og tre og tyve samt regeringens diplomatiske stabiliserende og humanitære indsatser folketinget tilslutter sig regeringens holdning om at der fortsat er behov for en bred international koalition mod isil og at særligt landene i regionen herunder tyrkiet må spille en aktiv og konstruktiv rolle

var minister kaldte han sig selv frihedsminister og når vi har lyttet til venstre gennem årene har

tale for ytringsfrihed nu har vi en situation hvor en attentatmistænkt dansker forsvinder fra de tyrkiske fængsler og muligvis bliver udleveret

is fra regeringens side har man lagt et pres med tre punkter og man må på baggrund af mødet med den tyrkiske ambassadør i mandags konkludere at

har hjulpet der kom ingen nye oplysninger fra tyrkiet hvorfor afviser venstre at lægge et øget pres hvorfor ikke lægge pres på den tyrkiske regering så vi kan få sandheden frem

situation hvor venstre siger at det er proportionalt ikke at gøre noget som helst

proportionalt at stemme imod enhedslistens forslag om at øge presset det er et stille og roligt forslag og hvis venstre ønsker at øge presset så stem da for enhedslistens forslag ellers må man konkludere

tager kraftigt afstand fra tyrkiets ageren i den her sag men vi mener også

så kan gøre må være inden for de rammer der er

ikke blandt andet på grund af isil som vi skal diskutere

lidt underlig forespørgselstekst fra enhedslisten at vi nu skal fokusere på tyrkiets rolle og danmarks

jeg synes det er at blande tingene lidt sammen der er ingen tvivl om

udenrigsministerens tale at vi skal have et godt forhold til tyrkiet tyrkiet er en regional stormagt men er jo så absolut ikke de eneste der indgår

mod isil på den ene eller den anden måde jeg får lidt den tanke når jeg hører enhedslistens argumentation at det her

om at varetage enhedslistens særinteresser i forhold til de kurdiske marxister i pkk og deres syriske allierede

demokratisk enhedsparti der også er kendt som

har haft til pkk og deres handlinger blandt andet

skal med i ligningen når man vurderer tyrkiets ageren i forhold til pkk og situationen i det nordlige syrien ved grænsen mod tyrkiet

at gøre opmærksom på at i kampen mod isil er der en række tiltag der ikke bare handler om en militær aktion og militære midler mod isil men også om at skabe orden ro og bedre forhold i regionen som helhed det drejer sig selvfølgelig om en diplomatisk indsats både i forhold til tyrkiet men også i forhold til irak

på de aktører der er i regionen det gælder selvfølgelig assad i syrien det gælder irak det gælder iran og det gælder i nogen grad også tyrkiet

også den civile indsats som danmark jo

til og til næste år vil det bidrag udgøre

politisk løsning

initieres en konfliktløsning af politisk karakter i syrien i irak har vi afsat fem og halvfjerds million kroner til at udvikle civilsamfundet til at udvikle medier og til en tværreligiøs dialog

også hører med og det er klart at vi i den sammenhæng skal lægge pres på tyrkiet jeg var i tyrkiet i starten af oktober og det jeg kunne høre

af det der skete i fn endelig har vi

bidraget til den humanitære indsats

med over otte hundrede million kroner det er der også

af borgerkrigen så vi har gjort noget og den internationale koalition har gjort noget

i syrien har sagt at vi nu står over for noget der godt kunne ligne en vending

meget optimistisk men en meget forsigtig

så er der jo i alt det her et betydeligt amerikansk pres på ikke mindst isil og det er der

deltager også i det pres

og vi støtter det selvfølgelig helhjertet der er ingen tvivl om at tyrkiets ageren i udleveringssagen er helt og aldeles uacceptabel tyrkiet burde have ageret anderledes

forespørgsler der har været fra den danske regerings også på det betydelige pres der har været fra udenrigsministeren

hilser jo velkommen at det pres bliver ved med at blive lagt på tyrkiet altså at vi ikke stopper med det og derfor synes jeg lidt er et slag i luften at enhedslisten foreslår at vi øger presset det er mit klare indtryk at regeringen og ikke mindst udenrigsministeren

det pres der er på tyrkiet det er rigtigt

men det er også et spørgsmål agere inden for de rammer der er de eksempler på øget pres på tyrkiet som jeg har hørt fra enhedslisten er ærlig talt ikke meget bevendt for nu

er ikke nogen vej uden om at bekæmpe isil

gennem samarbejdet med tyrkiet og at forsøge at få tyrkiet til måske at agere lidt anderledes end de har gjort indtil nu det er også nogle af de ting jeg hører fra mine tyrkiske kolleger jeg hører til gengæld ingen reelle eller realistiske planer

man vil bevæbne de irakiske kurdere og man vil også sende penge til de syriske kurdere

på mange måder være en del

og at det i sig selv skulle være med til at bekæmpe isil eller nedkæmpe dem

fået oplyst har talt med den tyrkiske ambassadør

på tyrkisk tv at tyrkiske soldater står inde på den tyrkiske side af grænsen

is krigere og hyggesnakker hvorefter is krigerne går tilbage igen og angriber de demokratiske kristne arabiske og kurdiske styrker i

vil socialdemokraterne overhovedet ikke øge presset i en situation hvor den tyrkiske regering ignorerer det pres der

og andre dele af det nordlige syrien hvor der kæmpes

så det er jo ikke et spørgsmål om at den danske regering har sagt nu nu gør vi ikke det mere der er et vedvarende konstant pres mod den tyrkiske regering for at få dem til at medvirke og jeg kan ikke se at nogen af de ting som enhedslisten foreslår på nogen måde skulle være med til at presse tyrkiet til noget i den her retning

spørgsmål om at behandle tyrkiet som en samarbejdspartner og

i den måde hvorpå den er med til

flertallet her vi er enige med regeringen i at tyrkiet i den her fortsatte kamp er en meget vigtig og også værdsat alliancepartner tyrkiets indledende manøvre som alliancepartner vil dog ikke gå over i historien som værende hæderkronet tyrkerne var mildt sagt nølende

først nu synes jeg at der gradvis bliver vist en slags engagement om end

ikke kan siges at være direkte direkte obstruerende synes jeg dog tyrkerne har optrådt i forbindelse med lars hedegaard sagen og jeg tror at mange danskere er blevet forargede over vores alliancepartners optræden

burde over for tyrkerne have håndteret problemet anderledes eller i det mindste have undladt offentligt at kaste håndklædet i ringen på

betragter som som en sædvanlig radikal

at danmark nu reelt har lukket sagen og pakket sammen på det felt synes jeg at danmark i de seneste år har år har udviklet sig uheldigt idet regeringen så småt er ved at falde tilbage til tidligere tiders dårligdomme hvor det officielle danmark ikke alene

i forhold til ubehagelige stater men bøjede sig for dem vi har set det pinagtigt længe i forhold til kommunistkina og vi ser det nu i forhold til det desværre mere og mere islamistiske tyrkiet det er ikke rart i disse tider at spore en gentagelse af vores lands

salig salig p munch ville have glæde sig

lykkedes det faktisk to af hans nutidig partifæller at gøre ham kunsten efter

i peking bøjede sig for kommunisterne ved i sidste øjeblik at glide af

stoppede al yderligere kritik af tyrkiet på trods af præsident erdogans frigivelse af hedegaards attentatmand som det i dag forholder sig

med såvel kinas som tyrkiets

var også tysklands ambassadør dengang emsig med at

klager over alverdens ting

hvem der aflagde besøg i danmark forkerte domme

vi i stor stil også kender dagens kinesere for

politikere samt eksempelvis vores restauratører eller andre som har lagt hus til de forkerte

nutidens erhvervsfolk presser på for at smidiggøre eksporten til kommunistkina

fra regeringens og pressens side udviste mere rummelighed og forståelse for den tyske nazisme som dagbladet børsen dengang i nitten trediverne skrev det kan da aldrig være regeringens eller dansk presses opgave at vanskeliggøre det handelspolitiske mellemværende ved utidigt at blande sig i politiske forhold i vort sydlige naboland

på tide at man nu fra officiel dansk side igen begynder at ranke ryggen

at danmark atter bliver et kræmmerland men som nævnt i kampen mod isil og alle denne elendige bevægelses dårligdomme

står vi sammen her til lands og her er det på sin plads at takke vores mandskab ved vores kampfly som dag efter dag med præcise bombninger svækker fjenden så afsluttende

vegne sende en varm hilsen til vort dygtige

så det har været umådelig væsentligt at vi har

i mellemøsten som de desværre er ved at opgive var også meget meget væsentlig igennem mange år så det er det jeg mener med at det er en værdsat alliancepartner derfor ikke bare blæse på dem og så lade som om de nu

nu er det sådan fuglen er faktisk fløjet og nok så meget

en lektion i hvad det betyder at have tyrkiet som medlem

en meget god lektion i hvad det er for et land tyrkiet er ved at udvikle sig til så kan der blive lagt pres på de andre europæiske partnere i forbindelse med optagelsesforhandlinger

også den militære indsats og så ikke mindst den diplomatiske indsats

en meget aktiv og god politik det handler både

irakiske regering indsatsen for at få en bred og inkluderende regering som vi ved er en del

eller skal være en del af løsningen og det handler også om at inddrage

tyrkiet er vigtig på grund af den humanitære indsats lige nu huser tyrkiet over en million flygtninge fra krigen i irak og syrien

tyrkiet holder os andre for nar at tyrkiet obstruerer indsatsen

det allerstørste ansvar hvad angår den humanitære indsats tyrkiet er også vigtig

tyrkiet huser den moderate syriske opposition

selvfølgelig også vigtig i den konkrete hedegaardsag jeg synes ministeren har gjort rigtig fint rede for hvordan der er blevet lagt

er områder hvor vi mener at tyrkiet endnu ikke yder nok jeg er også enig og

måske de fleste af os er i herre søren espersens betragtninger om at det ikke var den fineste start

tyrkiet havde i den her indsats men tyrkiet er kommet efter det og går i den rigtige retning men det er klart at vi

pres på tyrkiet for at de deltager i bekæmpelsen af is men lige nu kan vi konstatere at det går i den rigtige retning

tyrkiet i øvrigt løfter et meget stort

til den humanitære indsats og de mange flygtninge der kommer

den konkrete hedegaardsag skal vi fortsat lægge et pres og det er selvfølgelig frustrerende for os at det indtil videre ikke har ført os særlig langt men jeg tror at uanset hvor meget

at bringe os tættere på at få den pågældende person hjem til danmark

for det er klart at når det handler om hedegaardsagen

skal den danske regering lægge et stærkt pres på tyrkiet vi må konstatere at vi ikke har fået så meget ud af det endnu men i stedet for at slå på den danske regering som jeg synes har gjort så meget

selvfølgelig kunne blive ved med at at forholde sig kritisk til tyrkiet det er det vi andre gør jeg synes man skal passe på med at blande den her sag ind i den brede bekæmpelse af

kommer til at klinge utrolig hult når enhedslisten laver den sammenblanding

styrke bekæmpelsen af is er et pres som et lille danmark ja så skal det være mig der siger at vi er et lille land det sagde herre søren pind så også

presse tyrkiet til at gå længere på de her meget vigtige områder det er noget vi skal gøre samlet i koalitionen og der er jo ingen tvivl om

vi overhovedet ikke haft noget at sige og overhovedet ikke haft mulighed for at lægge pres på tyrkiet og det er derfor jeg synes at hele den her

fordi enhedslisten kører sig selv op i et meget meget højt gear bruger meget meget voldsomme ord og det der bare realiteten er at hvis danmark skal lægge pres på tyrkiet på det

igennem koalitionen hvis vi ikke var en del af den havde vi overhovedet ikke noget som

skyldig i grove krigsforbrydelser som jeg tror vil styrke is så

enhedslisten gør sig skyldig i synes jeg ikke finder sted til gengæld

jeg godt tænke mig at høre fra den radikale ordfører

grænserne ind til de kurdiske områder og grænserne ind til

stadig er lukkede så sårede ikke kan komme ud og blive behandlet vi har en situation hvor

besluttede at lægge det pres der trods alt er besluttet

så fortsætter tyrkiske soldater med at stå og sludre og hyggesnakke med is krigere inde på den tyrkiske side af grænsen altså er det at gå i den rigtige retning

at alle lande har alle mulige interesser

og hele den her sag som en stedfortræderdebat for noget helt andet nemlig det kurdiske spørgsmål det er en helt anden og meget kompliceret debat

man har været bange for indirekte at komme til at støtte pkk

burde været gået videre eller i hvert fald have åbnet op

om at prøve at lægge gamle stridigheder og andre konflikter til side og i stedet stå sammen om at bekæmpe is

tyrkiet holder grænsen til kobani lukket

hvorfor skal danmark ikke øge presset hvorfor skal danmark ikke lægge pres på den tyrkiske regering så de demokratiske kræfter

de civile som lige nu frygter at få hugget hovedet af kan få en hjælpende hånd

ikke helt i det omfang vi ønskede men i et omfang så det går den rigtige vej jeg tror vi alle sammen er enige

skal øges men spørgsmålet er om det skal øges her fra folketingets talerstol eller om det skal øges gennem en alliance

europa som vi jo godt kan lide og som vi også ønsker tyrkiet skal være en del af men det er klart at vi

stået fast på at der er nogle ting man skal opfylde for at

en del af det fællesskab og det er klart at

rykker man længere væk

ikke umuligt at tyrkiet kan komme tilbage på rette spor men nej vi siger ikke ja til tyrkiet for enhver pris tyrkiet skal også gøre sig fortjent til at være medlem

noget vi ville gå og putte med det var noget vi ville inddrage i de snakke der er om udvidelsen af

har gjort os mindre overbevist om at de inden for en overskuelig årrække

noget her kan ikke finde sted hvis man skal kvalificere sig til at være medlem af eu men det synes

regeringen og ministeren har været meget åben om og det

have et hak i tuden jeg synes det stritter i alle mulige retninger

som jo handler om noget vidt forskelligt

og der synes vi at regeringens jo dækker meget mere hvad

handler om nemlig kampen mod isil

meget mere end enhedslistens forslag gør det så det er grunden til

til tyrkiet tyrkiets adfærd i

så må sige set igennem fingre med at der kom

syrien hvor man er mere optaget af kampen imod

og hvor man i sagen om lars

jo ikke har handlet særlig solidarisk i forhold til

holder hånden under den moderate opposition i syrien den frie syriske hær

tyrkiet jo er en meget aktiv spiller i kampen

kurderne kurderne er en meget meget vigtig faktor i alt det her

kurderne er en stor ressource i kampen mod isil

være det i kampen mod assad men problemet her har jo været og det må vi så sige ærligt

selv en stor tilhænger af kurderne har støttet dem

meget meget intenst og ønsker at de får deres egen stat men vi er nødt til at have med i billedet her

og det er jo en af grundene til at det har været så svært at få det

fungere i den syriske opposition

og kurderne i syrien til at tage kampen imod assad mere alvorligt end man har gjort der er

at tage det her med ikke mindst fordi

jeg synes det

fantastisk godt at det lykkedes at stoppe isils fremmarch mod kobani hvis kobani var faldet havde det

at blive massakreret af isil ligeså vel som det var vigtigt at kurderne blev reddet fra at blive massakreret i erbil

fra isil både i kobani men også i erbil men problemet har jo så været og det viser noget om kompleksiteten her

amerikanske bombefly har

det blevet opfattet andre steder i syrien som en støtte til assad

og derfor er der kommet en meget meget kraftig reaktion imod de her bombninger netop fordi

ikke bekæmpe assad vi er nødt til at støtte kurderne vi er nødt til at have kurderne som en vigtig del af kampen imod isil men

det ikke noget at vi udelukkende bruger vores krudt

gå efter tyrkiet det er simpelt

men for os at se er tyrkiet ikke det største problem

er og bliver præsident assad i damaskus og ham skal vi have bekæmpet og det er vi nødt til at have som udgangspunkt for alt det her

situationen er jo den at den

såkaldte frie syriske hær som danmark har støttet ikke har villet garantere de kristnes garantere drusernes garantere kurdernes

garantere minoritetsbefolkningens rettigheder i et nyt syrien

prøver vi at lave en model her for et demokratisk syrien altså er herre holger k nielsen ikke enig i at hvis ikke man får løst minoritetsspørgsmålet

kommer der ikke et fredeligt demokratisk syrien i fremtiden så kommer der enten et assadsyrien

og de grunde kan man diskutere men det har bare været et tilfælde

det udlagt andre steder i syrien som en støtte til assad

ikke bare sige at der er en en stor ond magt i det her og det er tyrkiet

af kriminalitet som jo er essensen af lars hedegaard sagen

når sfs ordfører siger at i

meget mere bredt adresseret

det som er hoveddiskussionen i det her så

er såmænd enkelt nok jeg synes simpelt hen det er bedre det dækker bedre end enhedslistens gør men enhedslistens

måneder men det er jo enhedslistens valg

hvilket mange af os endnu en gang blev bekræftet i i går da vi deltog i adskillige orienteringer

er så komplekst og at konfliktlinjerne er så komplekse i området at det er umådelig svært

er også lyspunkter og jeg vil gerne

der faktisk også ind imellem sker nogle fremskridt

hvis vi kigger på irak og den nye regerings i hvert fald udtalte intention om også at inddrage alle befolkningsgrupper synes jeg

er et positivt skridt i den rigtige retning for mindretalsbeskyttelsen er jo det allerførste og vigtigste skridt i retning af at man faktisk kan samle et samfund spørgsmålet er så hvad man kan samle det om

men det må jo så blive det næste vi er i liberal alliance glade for

er med til at støtte at vores kampfly

det er små bidrag men det er vigtige bidrag og det er væsentligt at det internationale samfund står sammen

bekæmpelse af isil

hvilket limbo tyrkiet står

have respekt for at tyrkiet

de faktisk behandler de flygtninge rigtig godt

nære dagsorden som i virkeligheden også har en principiel og meget bredere betydning synes jeg at sagen om lars hedegaard jo viser at tyrkiet fortsat er meget

som vi anvender i demokratiske lande

jeg mener ikke at den vej

lægge det her pres på og vi skal blive ved med at

så langt som vi overhovedet kan vi skal stadig væk stille spørgsmål og vi skal stadig væk kræve svar

os selv vi skal også have de øvrige europæiske lande til at indse dette

indlæg om tyrkiets indlemmelse i eu

jeg ser på sagen drejer tyrkiet helt klart antennerne for øjeblikket den store interesse

det er den af to grunde punkt 1 eu har jo

specielt heldig til at håndtere den økonomiske krise punkt 2 i forhold til den udvikling

foregår i området er der for mig at se ingen tvivl om at tyrkiet ønsker at indtage en ledende position i området

lægger an til nu så interessen fra tyrkiets side er for mig at se

at stå og vifte med et tyrkisk eu medlemskab men jeg skal bare forstå las ordfører korrekt altså vejen til at øge presset på tyrkiet er ikke at stemme for enhedslistens forslag om

at pålægge regeringen at øge presset på den tyrkiske regering enhedslistens simple forslag er jo bare at øge presset den tyrkiske regering og pålægge regeringen at gøre det og så tage en drøftelse af det i folketinget hvis hvis

har et forslag til hvordan den vej ville være god at gå så lytter jeg meget

det er

den at den tyrkiske regering ikke gør noget og at det pres som indtil nu er blevet lagt ikke har hjulpet så hvorfor er vejen

for at stoppe de grusomheder som isil begår i det nordlige irak men vi er så sandelig også med fordi det er i vores nationale interesse at være med udenrigspolitik handler jo netop om at varetage vores egne interesser beskytte vores egne værdier vores ret til at leve i vores eget land sådan som vi selv vil og hvis der udvikler sig et fundamentalistisk kalifat i store dele af irak så er det en trussel mod vores verden så er det en trussel mod vores værdier en trussel mod at vi kan leve i vores land på den måde vi selv vil for det vil blive et arnested for terrorisme rettet mod den vestlige verden

til stede med vores f seksten fly og det mandskab der knytter sig til

uddannelse træning og stabspersonale det det står det konservative folkeparti

end regeringen selv bad om

og selv om vi nu er langt fra målet isil er jo på ingen måde blevet

og det varer lang tid før det er sket men det er målet så er det altså sådan at vi nu kan se at den ønskede effekt opnår vi isils fremgang og fremmarch er blevet stoppet de angriber slet ikke nu på samme måde som vi så for nogle uger og nogle måneder siden det har haft en effekt ikke mindst at

luftbombardementerne er blevet sat ind mod isil i det nordlige irak

vi bidrager til men også i syrien

bidrager til det det synes jeg også at udenrigsministerens udtalelser for lidt siden bekræftede

derfor er der også en god grund til at vi her fra folketingets side i dag takker

udsendte danskere som gør en meget dygtig indsats i området det kan vi alle sammen være stolte af og glæde os over når det så gælder tyrkiet for forespørgslen her omfatter jo også tyrkiet og sagen med den danske statsborger som på mystisk vis blev

løsladt af de tyrkiske myndigheder så er der bestemt grund til at kritisere tyrkiet kraftigt for løsladelsen af den attentatsigtede i lars hedegaard sagen

målet må være at tyrkiet bidrager til igen at få den pågældende pågrebet hvis det overhovedet er muligt og få ham overført til danmark så der kan blive ført en retssag imod ham

jeg har ved flere lejligheder kritiseret regeringen for ikke at ville rejse sagen over for

for via eu at lægge et større pres

tyrkiet end vi kan som land alene

jeg havde lejlighed til at rejse det over for eus nye udenrigskommissær federica mogherini for nylig da hun besøgte os og hun sagde faktisk at hun var parat til at tage sagen op

det bekræftede udenrigsministeren jo også i dag at kommissionen vil og at udenrigskommissæren vil jeg synes det er glædeligt at vi nu er nået dertil at vi også på den måde får eus opbakning til at lægge pres mod tyrkiet samtidig skal vi så også være opmærksomme på at tyrkiet i en lang række andre sammenhænge er en vigtig

det har vi jo ingen interesse i at ændre på

for så at vende tilbage til situationen i irak

er der jo ingen grund til at skjule at det er en meget kompliceret situation der rummer en lang række dilemmaer

situationen i irak er tæt forbundet med situationen i syrien hvor vi jo ser en forfærdelig situation for civilbefolkningen i en borgerkrig der

og som det lige i øjeblikket stadig ikke er til at se nogen ende på isil står både i irak og i syrien og

hvor vi jo ikke har nogen mulighed for direkte at gribe ind i borgerkrigen i syrien så kan vi gøre en indsats og det

for at bekæmpe isil og der er ingen tvivl om at uanset hvordan situationen i øvrigt udvikler sig så er det en forudsætning for at få stoppet borgerkrigen i syrien og få fjernet assad at isil bliver bekæmpet og derfor

er der mange gode grunde til at vi fra dansk side

meget fokuserede og gode indlæg fra ordførerne en stor tak til den borgerlige opposition med venstre i spidsen som jeg synes viser at vi i det her folketing nogle gange

over de snævre partiinteresser og have en helt konstruktiv lødig balanceret debat om substansen

pind brugte ordet paradokserne som er til stede i udenrigspolitik nogle gange og som gør det

spændende område men også et svært område når man skal træffe svære valg for danmark en tak til regeringsordførerne som jeg synes var med til

tyrkiets positive rolle uden på nogen måde at lægge fingrene imellem når det handler om de problematiske sider af tyrkiets adfærd i de sidste måneder og en tak til sf der jo meget præcist gjorde rede for dilemmaet i forhold til pyd

på tyrkiet og det der jo er det helt afgørende spørgsmål der som mange var inde på

der blev nævnt to ting vi skal trække nogle nato soldater tilbage

danske soldater der er ude for nato i tyrkiet jeg har altså svært ved at se logikken i det forslag det ville bare betyde at nato skulle

uden nogen som helst betydning for tyrkiet det er en mærkelig måde at lægge pres på tyrkiet på

tanken om at rejse sagen for menneskerettighedsdomstolen der må jeg sige at det har både justitsministeriets og udenrigsministeriets jurister kigget på og

indberette for domstolen så det tror vi ikke er nogen gangbar vej så kunne

gå videre og sige skulle vi afprøve de diplomatiske forbindelser jeg det tror jeg egentlig ikke er enhedslistens

vi gjorde dengang vi havde tegningsagen kørende det var ikke noget vi gjorde dengang rusland invaderede ukraine og derfor må man også spørge sig selv

klogt træk når man så i øvrigt gerne vil pågribe den formodede gerningsmand og har brug for tyrkiets hjælp der

tyrkiet i en mere fornuftig retning så det der udestår er jo

være et pres ud over det regeringen allerede har gjort jeg må også sige

lidt ligesom herre holger k nielsen

jeg det sekteriske men i hvert fald meget fokuserede tilgang til hele det her meget komplekse spørgsmål

i kurderne jeg har dyb respekt for den modstandskamp kurderne i kobani

stand til at slå isil tilbage det er en heroisk kamp

kurderne skal have lov til at leve et fredeligt og demokratisk liv som alle andre grupper

også sådan at fordi man er kurder er man ikke nødvendigvis demokrat og fordi man er sunni eller shiamuslim er man ikke nødvendigvis ekstremist

kræfter med enhver etnisk eller religiøs baggrund og det med at det kun er kurderne vi skal satse på og kun kurderne der kan sikre fred og demokrati i syrien

jeg synes man skal passe på med at fokusere så meget på én befolkningsgruppe som værende det eneste saliggørende det der virkelig er brug for er jo at der er plads til alle og at de regeringer vi skal have i både irak og syrien skal være regeringer for både kurderne

ellers kommer det aldrig til at fungere nogen af de steder og det må være det vedvarende budskab fra vores side både til sunnierne

shiaerne og til kurderne som også bærer

i de konkrete skridt regeringen har taget

over for rusland eller over for mange andre nationer der har begået større i mine øjne i hvert

måske være lidt ude af proportion men det nu være det som i virkeligheden er herre søren

og som gør at han drager paralleller tilbage til både førkrigstiden

at jeg offentligt har udtalt at der er grænser for hvor langt vi skal gå

forskel på

espersens side og det vil jeg gerne arbejde for kommer ind i nudansk ordbog næste gang der skal optages nye begreber og ord

en som mig til at rødme jeg takker mange gange for det det varmer

espersen i ramme alvor at hvis man har en udenrigspolitik som man mener skal balancere imellem på den ene side

en god og kritisk dialog med en tæt allieret og på den anden side

det højt og man siger det åbent så

balance den

er bedre tjent med at man ikke

de paradokser og de dilemmaer der nu engang er i udenrigspolitikken der er jeg i hvert fald meget uenig

søren espersen jeg synes ikke det er udtryk for svaghed jeg synes ikke det er udtryk for at man er en lilleputtænker at man tør udstille de dilemmaer som er hele udenrigspolitikkens væsen og jeg tror ikke danmark bliver mindre af at man indgår aktivt i en dialog både med tyrkiet med kina og med

ned til dem i stedet for der er en forskel på dansk folkeparti og det radikale venstre her og den står

fortælle om de overvejelser man har

vi har kunne samle så bred en kreds

takke dansk folkeparti for selv om vi kan have en diskussion om stilen

et meget stærkt signal både til

til irak til syrien

selvfølgelig altid skønhedspletter og det er der

præcis standsede

udenrigsministeren gav det famøse interview hvor han sagde

ikke gøre noget tyrkiet er meget større end os

man godt standse alt muligt for tyrkiet har nemlig folk

og fortæller regeringen om det dernede er udenrigsministeren ikke enig i at i det sekund var presset på tyrkiet

er ked af at berlingske ikke også bragte

et stærkt pres og det fortsætter vi med men vi mener ikke

for at give den præcise gengivelse men jeg kan alligevel godt stå inde for citatet for siden

rigtig vurdering har vi jo faktisk rejst det over for den nye høje repræsentant vi agter at gå videre i regi af europarådet

at det som bekymrer tyrkiet mest i den her sammenhæng nok er eu sporet om man så må sige og hvilken betydning det kan få for eus

hvorfor lagde man kortene på bordet og sagde vi giver op

det indtryk man fik

gjorde det hvorfor sagde man ikke jeg vil ikke udtale

vi arbejder på sagen eller et eller andet hvad man så givetvis gør hvad var årsagen til at hele danmark og hele tyrkiet

forklare hvorfor jeg repræsenterer landet som jeg gør hvorfor regeringen

som vi tager modsat og her tror

espersen tror jeg ikke jeg varetager danmarks interesser bedst ved at stå og råbe til andre lande når jeg synes

jeg tror mere på nærkampen om

i et diplomatisk rum hvor man kan have en kritisk dialog og tage

det betyder også at man nogle gange ikke bliver så eksplicit

det tør jeg godt vedstå det synes jeg ikke er udtryk for lilleputradikaltraumemanér det synes jeg er udtryk for rettidig omhu og for at føre en realpolitisk udenrigspolitik der fremmer danske værdier

vi skulle øge presset med ud over de spor vi har lagt ud og som er proportionale

soldater tilbage fra nato det har jeg redegjort for hvorfor jeg ikke synes er fornuftigt jeg har også redegjort for at vi ikke vurderer at man kan rejse en menneskerettighedssag på den her konto rent juridisk hvad er det enhedslisten forestiller sig

at

var et forslag til hvordan man ville øge presset på en anden måde enhedslisten er åben for den diskussion realiteten er bare at udenrigsministeren efter at han har lagt et pres må konkludere at det ikke har hjulpet hvorefter udenrigsministeren

øge presset hvorfor og hvad skal der til

assad og vi har brug for at have dem til at skabe stabilitet i regionen ligesom vi har brug for til at hjælpe os når vi har

eller hvis vi skulle komme i den ulykkelige situation at vi fik gidsler igen i syrien derfor har vi brug for at have et partnerskab

tyrkiet opfører sig uacceptabelt at gøre det fuldstændig klart at det synes vi er uacceptabelt og lægge et pres der er svarende til

til lars hedegaard sagen og som vi også derfor lægger et ret massivt pres på hvis jeg havde den mindste tro på at det at foretage sig nogen af de gerninger som herre nikolaj villumsen remser op vil 1 løse sagen 2 gavne danmark på nogen som helst

jeg gøre det sagen er at jeg og alle andre partier i folketinget end enhedslisten har den opfattelse at det forholder sig lige præcis modsat

for at løse den konkrete sag

for at fremme danmarks interesser vil være skadet hvis vi tog uproportionale skridt

jeg synes at det er vigtige debatter men seriøst

i busken og det er svært at se det som andet end at man sender et signal til den tyrkiske regering om at den fortsat kan holde danmark for nar hvis nogen skulle være i tvivl vil jeg sige det ganske klart på vegne af enhedslisten at vi selvfølgelig synes at regimet i kina er undertrykkende at vi selvfølgelig gerne vil have at assad bliver væltet

selvfølgelig støtter en politisk og fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål i tyrkiet og derfor mener at terrorstemplingen af pkk bør fjernes

understøtte fredsforhandlingerne der er flere af jer som har sagt at undskyldningen for ikke at kritisere tyrkiets manglende støtte

tyrkiet gør en stor indsats for flygtningene jeg vil anbefale jer at tage til grænsen

en flygtningelejr i byen suruc den flygtningelejr er ikke drevet af den tyrkiske stat der sidder fire tusind flygtninge fra

få hjælp af den tyrkiske stat som er fuldstændig uden hjælp i forhold til lægehjælp mad medicin og telte

og tredivetusind kurdiske flygtninge fra

i præcis den samme situation den tyrkiske regering fører en sekterisk politik ikke bare over for

sin egen befolkning men over for de flygtninge som kommer til landet

spurgte os om han måtte få lov at få deres telte med hjem i flygtningelejren når de skulle tilbage til

vi spurgte hvorfor han stillede det spørgsmål fordi situationen var jo den at teltet var totalt dårligt

hvorfor hvorfor er det du gerne vil have dit telt med tilbage til

lille dreng svarede at han gerne vil have teltet med hjem til

ødelagt deres hus realiteten er bare at den lille dreng formentlig aldrig kommer hjem til kobani fordi grænsen er lukket byen er under belejring der kan ikke komme forstærkninger frem skulle kobani blive reddet

ikke få teltet med hjem fordi den tyrkiske regering fortsætter belejringen

grænsen situationen er jo den at i en tid hvor et flertal i folketinget

modarbejder tyrkiet og den tyrkiske regering at flygtninge kan blive hjulpet i nærområderne ja modarbejder at de kan komme hjem der har været mange dårlige undskyldninger fra venstre mente man at det var uproportionalt

øge presset men altså ærlig talt

øge presset på en tyrkisk regering som holder danmark for nar fra socialdemokraternes side mente man at det ville være underligt at gå til menneskerettighedsdomstolen i hedegaardsagen underligt at gå til den domstol som er sat i verden

medlemslandene i europarådet overholder konventionerne altså en konvention som tyrkiet lige nu har brudt fordi de har brudt en aftale under europarådet

hvor de ellers burde udlevere den danske statsborger undskyldningerne har været rigtig

meget meget underlig oplevelse at se at dansk

danmarks forhold til den islamistiske autoritære tyrkiske

er helt sikker på at man fra den tyrkiske regerings side ikke vil betragte det som et pres fra dansk

kære udenrigsminister at kurderne i syrien ikke agerer sekterisk

udenrigsministeren havde besværliggjort sig med at mødes med de tre delegationer som har været fra de syriske kurdiske områder de kristne arabere og kurderne der har været fra de områder og havde talt med dem på de tre møder der har været

kunnet fortælle udenrigsministeren at man lige præcis i de her områder

næste gang der kommer delegationer fra de her områder

helt afgørende at hvis vi skal af med assaddiktaturet hvis vi skal undgå at det bliver

der i fremtiden styrer syrien så skal man støtte de folk der prøver at skabe et mangfoldigt fremtidigt demokratisk syrien

jeg synes at det er trist at man vælger at se igennem fingre med den tyrkiske støtte

med den tyrkiske holden danmark for nar der har været rigtig rigtig mange dårlige undskyldninger nu har i nogle dage før vi skal stemme om det endelige forslag

dårlige undskyldninger til side og beslutte at lægge et pres på den tyrkiske

at man fra alle ordføreres side selvfølgelig har en opgave i at prøve at samle et flertal

hvis dansk folkeparti oprigtigt interesseret i at lægge et pres på den tyrkiske regering så er det altså en for dårlig undskyldning at man ikke

hvis dansk folkeparti skal have længere betænkningstid

sine vælgere og sin folketingsgruppe så vil komme frem til at det er en rigtig god idé at lægge et øget pres på den tyrkiske regering

internationale aftaler nægter

det fået en lille konsekvens men når den konsekvens ikke har hjulpet så stemmer dansk

dansk folkeparti hvis lytter til enhedslistens gode råd og snakker med sine vælgere og sine medlemmer så vil komme frem til at

på tyrkiet de fleste af os synes

er kommet fra enhedslisten vil føre til noget øget pres på

føre til nogen løsning overhovedet lad nu være med den renskurethed og

at vi alle sammen gerne vil noget på det her område men at enhedslistens vej så er lidt anderledes end vores

lade som om vi andre ikke vil noget som helst i den her sag

nye regering desværre ser ud til at fortsætte den nye regering ser ud til at fortsætte den politik med støtte fra danske kampfly

man skal gøre det ved at støtte de demokratiske kræfter

socialdemokraterne har gode forslag til hvordan presset

enhedslistens forslag jeg synes det er meget ukonstruktivt og jeg håber at

det er ganske udmærket for vi kan heldigvis bryste os

er mere adrætte og

de ældre som er den stor fare i

måske ikke altid sige om de unge at de kender deres begrænsning et par andre ting der er med i lovforslaget

man rent teknisk ændrer ordet kontralapparat til takograf

køre hvile tids bestemmelserne samtidig

giver man fabrikanterne af disse apparater lov til

at at få autorisation til at kunne installere dem reparere dem og udskifte dem det er småting men det er værd at tage med når vi har fat i loven mens jeg husker det skal også hilse fra det konservative folkeparti herre tom behnke der ligesom venstre støtter

i hvert fald er godt at det bliver bedre for

vi har lidt svært ved at se hvorfor

skal vente helt frem til den første juni næste år med lige netop den del af lovforslaget

de kan blive vedtaget lige så snart

før jul jeg tror ikke der er mange partier der er imod den men der kan jeg selvfølgelig tage fejl så hvis det stod til venstre

det godt gå lidt hurtigere vi kan jo sige at

anden verdenskrig vi kunne også give frihed til de halvfjerds årige ved at indføre den før maj måned og helst hen omkring juletid

nogen egentlig grund til at den skal vente så længe

følge lidt intensivt op på statistikken og

en forbedring eller forringelse af færdselssikkerheden

vil jeg være helt sikker på at vi når vi vedtager det her

firs årig skal aflægge lægeattest en gang årligt

det hele fem år det skal vi lige være sikre på

ellers er der tilslutning fra venstre og også fra det konservative folkeparti

ældre allerede fra de halvfjerds år skal betale for et lægetjek selv om de ikke er til fare for trafikken

år siden fik vi socialdemokrater justitsministeren og sundhedsministeren til at undersøge de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af at ændre aldersgrænsen sammen med rigspolitiet har fagpersoner vurderet at det er forsvarligt at hæve aldersgrænsen for kørekortfornyelse og det er baggrunden

at vi hæver den fra de nuværende halvfjerds år

vi behandler lovforslaget her i dag vi socialdemokrater vægter trafiksikkerhed højt og derfor mener vi

af vores ældre men at at lægetjekket som forslaget beskriver

ved kørekortfornyelsen for ældre medborgere

med lovforslaget gør vi lovgivningen mere fair jeg vil ikke afvise at der på et senere tidspunkt kan komme yderligere ændringer hvis vi får udvidet erfaringsgrundlaget hvis vi får nogle bedre metoder til at måle om der sker en udvikling på området men først og fremmest synes jeg at vi her i dag skal glæde os

mange danske ældre der får skubbet fornyelsen af deres kørekort i fem år

tidligere hvis det kan lade sig gøre i forhold til de praktiske omstændigheder

skal jo implementeres i kommunerne og så videre men lad os se på

kan gøres hurtigere

indeholder lovforslaget her også en række øvrige ændringer blandt andet forhold omkring generhvervelsen af førerretten

en justering af færdselslovens regler om konfiskation af køretøj ved spiritus eller narkokørsel det er også noget vi mener er rigtig vigtigt samlet set skal jeg på den baggrund meddele at

være

skubbet den her alder så

først ved ved de fem og halvfjerds år skal have fornyet sit kørekort vi lever lidt længere vi

sundere og sundere nogle af os og det gør så også

at det her synes at være lægefagligt forsvarligt

være rigtig godt det er der mange mennesker der ville få glæde og gavn af ligesom herre

efter de fem og halvfjerds år det vil vi gerne have præciseret når vi

det giver jo ganske sund fornuft for ud over

den tragedie at det kan være at komme slemt til skade på en motorcykel

en ganske udmærket ændring der ligger

kontrolapparatforordningen nemlig at man nu kigger på

i forhold til installation og godkendelse så er der

set lovforslagets fjerde del

det er godt at vi får skabt bedre sammenhæng som der står mellem de forskellige bestemmelser i færdselsloven i forhold til den her obligatoriske konfiskation konfiskation af motordrevne køretøjer

i bagagen også kan forstå tingene for det

så meget gerne lige en pixiversion

også med god samvittighed stemme ja til forslaget i den sidste ende når jeg har forstået

kritisabelt medicinforbrug i

køre bil eller som lider af sygdomme som egentlig gør at de ikke burde køre bil eller hele den

selvselektion kalder man det gudhjælpemig i i rapporten som betyder at folk når de kommer frem til det halvfjerds år faktisk selv vælger at stoppe fordi de egentlig ikke mener at de så er i stand til det det bliver i hvert fald udskudt med fem år

køretøj det er jo så lige meget om man er halvfjerds år eller fem og halvfjerds år eller fem og tredive

folk der måske tager et kørekort som atten årige og så får de ikke brug for

så vi kan sagtens bygge nogle scenarier op hvor vi ser problemer i

raske unge ældre på halvfjerds år

at nej det her går vist ikke længere eller

hvis der er et farligt medicinforbrug i

at man fastholder en grænse på halvfjerds år det betyder jo i virkeligheden bare at dem med de høje lønninger og det gode arbejde

kommer til at betale for en lægeattest i forbindelse med et helbredstjek ved halvfjerds årsalderen

fra halvfjerds år til fem og halvfjerds

at sf støtter lovforslaget ingen tvivl om

er et fremskridt for de mange ældre som faktisk står

jo også være opmærksomme på at kravet om den obligatoriske obligatoriske lægeundersøgelse og den deraf følgende

ældre kan føles urimelig danske seniorer har jo i deres høringssvar meget klart afvist det obligatoriske lægetjek og i sf er vi optagede af

vi vil derfor i

spørge ind til hvordan det kan lade sig gøre og er andre elementer der er bedre

med den udvikling vi ser i folkesundheden end for eksempel alder det kunne være en undersøgelse værd

til den diskussion der har været om hvorvidt det her kunne træde i kraft tidligere

vi komme i nærheden af det man normalt ikke taler om i nordatlanten nemlig begejstring

være flot men der skal ikke herske tvivl om at vi ved tredjebehandlingen stemmer for lovforslaget for det er under alle omstændigheder en forbedring som ingen burde risikere

fra højrefløjen i februar måned rapporten tages nu til indtægt for dette lovforslag om at forhøje aldersgrænsen for helbredstjek

kan man nu også det arbejdsgruppen som

jeg citerer det kan konkluderes at der ikke foreligger videnskabelig dokumentation for den reelle effekt af den obligatoriske lægeundersøgelse

inde på i nogle af mine spørgsmål til den forøgede restlevetid og indikationer på at en række sygdomme af betydning for færdselssikkerheden indtræder senere i livet men man gør jo altså også i rapporten opmærksom på at fremskridtene på dette område

forskellige i forskellige samfundsgrupper hvorfor befolkningen i den sammenhæng ikke kan ses under et endvidere kan mental eller fysisk svækkelse øge risikoen for trafikulykker

fast aldersgrænse fordi man jo erkender at og jeg citerer igen

at kørekort kun fornyes til personer som fortsat har den fornødne åndelige og legemlige førlighed og at de personer som ikke selv vil eller er i stand til at indse at de er til fare for sig selv eller andre ophører med at køre bil når det her

sammenholdes med at forbedringerne med hensyn til levetid og helbred er væsentlig forskellige i de forskellige samfundsgrupper og der er tale om nogle meget store grupper

hvis aldersgrænsen for hvornår der skal ske obligatorisk lægekontrol i forbindelse med fornyelse af kørekort

muligheden for at gribe ind over for de bilister som er ramt af sygdomme eller har et medicinforbrug som er til væsentlig fare for færdselssikkerheden man vil altså begrænse muligheden for at gribe ind og arbejdsgruppen anfører endvidere kravet om lægeundersøgelse

fortsat med at køre bil i forbindelse med lægeundersøgelsen frivilligt vælger ikke at ansøge om fornyelse af kørekortet idet de er bevidste om at de muligvis ikke ville kunne få kørekortet fornyet og i øvrigt generelt får en konkret anledning til at overveje om de fysisk fortsat er i stand til at køre bil jeg fortsætter fra rapporten hvis den faste aldersgrænse for lægelig screening i forbindelse med kørekortfornyelse hæves vil det medføre at det naturlige tidspunkt for den enkeltes selvselektion udskydes til et senere tidspunkt ligesom det som udgangspunkt vil betyde at de bilister som ikke længere opfylder

som man i dag opfanger når de fylder halvfjerds år kan bevare førerretten i længere tid med den risiko for en forringet færdselssikkerhed som det indebærer til følge så synes jeg faktisk det er sagt alarmklokkerne burde ringe der henvises flere steder i rapporten til

og det står faktisk i rapporten for der står at arbejdsgruppen anfører at der

ikke ses at være et snævert nærmere lægeligt lægeligt videnskabeligt belæg for at pege på en bestemt ny aldersgrænse og så kan man jo også videre læse direkte i rapporten

at en beslutning om at hæve aldersgrænsen må bero på bredere herunder i høj grad politiske overvejelser det er altså rent

her spiller det nok en rolle at vel samtlige ældreorganisationer har lobbyet vældig meget igennem rigtig lang tid for at få fjernet aldersgrænsen eller i det mindste sat den op aldersdiskrimination er det ligefrem blevet kaldt og man kan næsten få det indtryk af debatten at der er tale om at fratage

deres kørekort det er der som bekendt ikke

et helbredstjek der sikrer at folk på halvfjerds år og derover er fysisk og mentalt egnede til at føre bil

helbredet svækkelse og medicinforbrug der ikke er foreneligt med bilkørsel kan opstå på alle tidspunkter i livet og man kunne passende

sit kørekort nogle af de henvendelser

igennem tiden i sagen peger på at det beløb der skal betales for en lægeattest er et problem det svinger åbenbart meget jeg har

og halvtreds og otte hundrede kr

opfattelse et selvstændigt problem som man måske kunne løse ved at der blev fastsat en fast standardtakst for lægeattester til brug for kørekortfornyelse

så jeg skal bare lige sluttelig sige at vi stemmer imod lovforslaget fordi vi er bekymrede for færdselssikkerheden og ærgrer os over at vores

fra sidst om et jævnligt helbredstjek nemlig ved hver kørekortfornyelse

og fik sit kørekort igen så han de kommende ti år også kunne føre sit køretøj min svigerfar var som sagt læge og han var af den opfattelse som jeg kan høre enhedslistens ordfører faktisk deler

hvad der står på fødselsattesten men det er noget ganske andet hvordan man har det som menneske og nogle burde

derfor var min svigerfar også af den opfattelse at

de væsentligste beslutningstagere når det kom til kørekort

nærmeste familie dernæst er det selvfølgelig den praktiserende læge når man alligevel kommer til læge men det er ikke noget der kan sættes på standard vi ved dog at helbredet blandt ældre generelt er blevet bedre dermed ikke sagt at alle har det bedre men langt de fleste har det bedre de er friskere i længere tid og det kan vi glæde os over alle sammen liberal alliance har tidligere været medforslagsstiller på et beslutningsforslag som ligner det her og vi er positive over for det vi ser det meget gerne gennemført og vi støtter også venstres

det er sund fornuft det er rimeligt de her regler er ikke blevet ændret siden midten af nitten tresserne

vil jeg i øvrigt bare komme med en opfordring til

har også familiemæssigt et ansvar for vores nærmeste

på tide at det kørekort blev afleveret uanset om at det er et familiemedlem der er tres

helbredstjek og det kunne man jo passende

sit kørekort hvert femtende år er det rigtigt forstået at jeg kan forvente at liberal alliance faktisk vil støtte enhedslisten i at

får problemer med at være mentalt

sit eget liv vi skal tilbyde

helbredstjek men i bund og grund kan vi ikke

uanset hvor mange helbredstjek man lægger ind

kan forsvinde fra den ene dag til den anden og daglige tjek går jeg ud fra at selv herre henning hyllested fra enhedslisten ikke går ind

simpelt hen hvert femtende år skulle være tvunget til at besøge sin egen læge som dog trods alt kan komme formentlig da med en lægefaglig vurdering af om vedkommende er i stand til fortsat at føre bil på baggrund af fysiske skavanker mentale skavanker medicinforbrug

de praktiserende læger er rigtig gode til når de får deres patienter på besøg at vurdere og gribe ind

at rejse spørgsmålet om det her med et kørekort men de kommer aldrig til at kunne fange alt og det gør et tvungent tjek hvert femtende år altså heller ikke

dem der udsteder kørekortene

de regler der gælder i dag har været gældende siden nitten seks og tres og der er altså sket meget med danskernes helbred

det er jo også det vi reagerer på halvfjerds år

årige kan så vil nogle sikkert tænke hvorfor så have en grænse der hedder fem og halvfjerds

også har været inde på så kommer der nogle skavanker

det er jo ikke mindst og det er også svaret

er ordføreren bekendt har været nedsat en

som netop fik i opdrag at kigge nærmere på reglerne

det hænger sammen med at vores ældre bilister

typisk kører mere forsigtigt de tager ikke unødvendige risici

der er nogle der slet ikke skulle haft et kørekort skulle

lovgivningen først og fremmest skal tage højde for alle dem der godt kan finde ud af

færdes i trafikken og sætte begrænsninger for dem der ikke kan

desværre jeg har bare svært ved at se

skal vi sætte grænsen et sted nu foreslår vi altså at hæve den fra halvfjerds år til fem og halvfjerds år og jeg synes

er naturligt at at folketinget følger det her område

år vil få udstedt et kørekort med gyldighed op til er fem og halvfjerds år er ansøgeren mellem fire og halvfjerds år og firs år vil den pågældende kunne få udstedt et kørekort med to års varighed herefter vil kørekort ligesom i dag skulle udstedes med

er jo stadig lidt ny på færdselsområdet også i forhold til nogle af ordførerne her

kan vi i hvert fald sagtens få skrevet i

til folketinget ellers vil jeg sige at

og vil altid have et ansvar for selv

mærke efter man kan jo altså også blive syg inden man bliver halvfjerds år

men da forholdene bliver pådømt samtidig medfører det en ubetinget frakendelse af førerretten

ville derimod efter de gældende regler skulle ske obligatorisk konfiskation hvis personen i stedet var dømt for et forhold af spirituskørsel der kun havde medført en betinget frakendelse og personen herefter inden for tre år havde begået et nyt forhold af spirituskørsel

tale om en en materiel udvidelse men alene at det siger sig selv at hvis der er en der går en dumhed to gange

straf eller sanktion så der der er tale om en teknisk

konklusion at en beslutning om at hæve aldersgrænsen må bero på bredere herunder i høj grad politiske

for vejtrafikulykker som siger at den ordning der er nu

har citeret nogle af afsnittene finde ting frem

at aldersgrænsen skal hæves så det er jo en

politisk overvejelse det er på den ene side og

både med døde og med svært tilskadekomne og så videre det har vi jo af en eller anden årsag og det er der rigtig mange årsager til det her er formentlig en af dem hvorfor begynde at røre ved noget der faktisk fungerer

men jeg vedkender mig gerne at her træffer vi et politisk valg vi gør det ikke i blinde og vi gør det ikke uden at have noget at læne os op ad men vi gør det også fordi vi kan se at vores halvfjerds årige generelt er i en helt anden forfatning heldigvis

komme med en lægeattest det vil sige at det administrative arbejde

jeg tror nok det bliver flyttet til nogle færre centre og i den anledning har

man fået en lille pukkel igen den pukkel kan man jo meget nemt